har orlov har jeg modtaget meddelelse om at de fra og med den ottende november to tusind og atten atter kan give møde i tinget hans christian thonings og lene fogeds hverv som midlertidige medlemmer af folketinget ophører fra nævnte dato at regne i dag er der følgende anmeldelser beskæftigelsesministeren lovforslag nummer

claus kvist hansen og karsten hønge hasteforespørgsel nummer

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

julie skovsby socialdemokratiet værsgo

har til formål at målrette regler for befordringsfradrag og godtgørelse efter kilometersats konkret drejer det sig om de regler der omfatter personer der ikke kan gøre brug af offentlig transport og derfor modtager godtgørelse for befordring med andre befordringsmidler de nuværende regler blev indført i forbindelse med su reformen

i udgifterne i forhold til hvad der blev skønnet i to tusind og tretten med andre ord fungerer ordningen i dag ikke efter hensigten for socialdemokratiet er det vigtigt at der findes god understøttelse af de studerendes befordring i forbindelse med uddannelse så man har mulighed for uddannelse i hele landet samtidig er det selvfølgelig centralt at ordningen fungerer efter hensigten i dag er reglerne sådan at godtgørelsen udregnes og betales efter en kilometersats på månedsbasis uanset antallet af dage med faktisk befordring i de enkelte måneder lovforslaget lægger derfor op til at reglerne målrettes så der kun godtgøres for dage hvor der har været befordring mellem bopæl og uddannelsessted på baggrund af en tro og love erklæring her skal det understreges

til dage med planlagt undervisning men at det også omfatter dage hvor den studerende tager til uddannelsesstedet med henblik på gruppearbejde eller litteratursøgning det er vigtigt samtidig lægger lovforslaget op til at der

sættes rimelige begrænsninger af hvad der kan karakteriseres som daglig befordring i form af tre fire timers transporttid hver vej samtidig er der behov for at få boret nogle uafklarede spørgsmål ud under udvalgsarbejdet både i forhold til hvilken type af befordring der med målretningen ikke vil være omfattet fremover

los og ftfs bemærkninger om lønnet praktik og den afgrænsede gruppe af studerende som vil have langt fra bopæl til praktiksted eksempelvis studerende som uddanner sig i landdistrikter eller på fagområder hvor praktikstederne ligger med stor afstand derudover er

behov for at få afklaret om dokumentationskravene bliver indrettet på en smidig måde så der ikke opstår bøvl for hverken den studerende eller institutionerne lovforslaget lægger op

reglerne så der fortsat er gode vilkår for personer der modtager godtgørelse

befordring med andre transportmidler end offentlig transport og reglernes oprindelige hensigt efterleves efterleves samtidig i højere grad og endelig med forventning om en god udvalgsbehandling ser socialdemokratiet positivt

det handler om tilskud til befordring til studerende for transporten mellem hjemmet og studiepladsen eller hjemmet og praktikpladsen den sunde fornuft kommer ind der hvor reglerne

ikke ser på om man som studerende rent faktisk transporterer sig reglerne i dag sætter heller ikke grænser for

tilskud de dage hvor man reelt transporterer sig og at man kun kan få tilskud til transport i danmark

som udgangspunkt en grænse på tre fire timers transport hver vej det er vel egentlig også sund fornuft

så ovenikøbet en dispensationsmulighed hvis der skulle være tilfælde hvor der reelt er nogle der vælger at

det er også sådan i dag

hvis man får for meget udbetalt i godtgørelse

ikke nogen hjemmel til at kræve beløbet tilbagebetalt det er også sund fornuft at sige at selvfølgelig skal man kunne kræve uberettiget udbetalt tilskud tilbage igen

studerende i lønnet praktik på videregående uddannelser så de ikke længere kan få tilskud til transporten til gengæld

få fradrag for transporten til og fra arbejde det lyder også som sund fornuft så dansk folkepartis konklusion på det her lovforslag er som sagt at lovforslaget

der er dog én ting i det der bekymrer mig og det var det sidste ordføreren nævnte nemlig det her med med befordring under lønnet praktik det der bekymrer mig lidt er om

studerende der har været vant til at få rabat lige pludselig vil opleve at det vil blive meget dyrere at tage

bekymret for at nogle studerende der egentlig har været vant til at få rabat lige pludselig vil opleve at skulle bruge rigtig

er der ikke den store forskel på det tilskud man får og

de fradrag man vil kunne få for at transportere sig jeg synes

nogle der er i job på den ene måde med nogle der får løn i en anden sammenhæng synes egentlig

være en højere værdi i at kunne få rabat nu og her end at man senere hen

om det her vil ramme de studerende hårdt jeg ved jo at ordføreren og ordførerens parti også går lidt op i det her med at man skal have lige mulighed for at

så kunne ordføreren være lidt interesseret i for eksempel i udvalgsbehandlingen at undersøge hvad de faktiske konsekvenser vil være også økonomisk for de studerende der bliver ramt af

det vil have den store forskel for statskassen om man udbetaler det som skattefradrag eller man

men det kræver selvfølgelig at man som studerende har et overblik over den verden man lever i og det er jo ikke nødvendigvis sikkert

om at alle unge har lige adgang til uddannelse ikke mindst den demografiske udvikling taget i betragtning men den nuværende ordning har vist sig at have et utilsigtet resultat i forhold til særlig godtgørelse efter

og udbetalt på månedsbasis

det ikke sker efter de faktiske dage den studerende rejser hjemmefra og til uddannelsesstedet det mener vi i venstre skal ændres til en mere fair model en mere præcis model vi vil nemlig sikre en ordning

på bedste vis benytter de offentlige midler til de behov som de studerende har den ordning skal sikre en mere gennemsigtig løsning således at de studerende fremover indberetter de faktiske dage

transporterer sig selv fra bopæl til uddannelsessted

det også positivt at den nye ordning gør det muligt at at gøre krav på

forkert ubetalt godtgørelse det er med til at sikre en fair og ligelig fordeling af de midler der er så med det her lovforslag sikrer vi bedre rammevilkår og en mere fair fordeling af de offentlige midler med respekt

de studerendes behov derfor støtter vi lovforslaget

hvad det kan bringe ind af økonomi til til staten

noget mere præcist at gøre det ud fra at de studerende går ind og indberetter hvor mange dage de rent faktisk har rejst

i stedet for at få en eller anden form for for

nogle billeder på hvad omkostningerne

kan få kilometergodtgørelse

så sent som i dag har vi fået at vide at nu har vi fået en lille app hvor vi kan gå ind og gøre det og det tager altså ikke mange sekunder

jeg mener altså at det er vigtigere at have et system der er fair end at man kommer med de her månedlige overslag så

og studerende kun får befordringsgodtgørelse for de udgifter de rent faktisk har haft til deres studier vi ved at det er svært for studerende at få en bolig til en rimelig pris især i de store studiebyer så for enhedslisten er det helt afgørende at de studerende der ikke bor i samme by som de studerer

adgang til et aktivt studieliv

universitetets læsesal og kan smutte op forbi underviserens kontor hvis de har spørgsmål derfor glæder det os at det fremgår af forslagets bemærkninger at der skal gives

til studieaktivitet der ligger ud over de planlagte undervisningstimer i enhedslisten ville

ønsket at regeringen med flere ikke havde nedlagt så mange uddannelsesinstitutioner i de mindre tætbefolkede områder

er det kun rimeligt for sammenhængskraften at de elever og studerende der er i landdistrikterne får en ordentlig adgang til at læse og studere inde i byerne hvor de store

uddannelsesinstitutioner ligger vi deler dog bekymringen som er udtrykt i mange af høringssvarene blandt andet fra københavns universitet om at ordningen bliver meget svær at administrere og giver meget bureaukrati en anden del af forslaget handler om at det ikke længere skal være muligt at få

det er urimeligt at de studerende der får tildelt en praktikplads langt fra deres bopæl stilles dårligere end deres medstuderende som får en praktikplads tættere på hvor de bor vi synes det burde være muligt at få befordringsrabat for alle elever og studerende der er i praktik vi er derfor som udgangspunkt kritiske over for lovforslaget men vi ser frem til arbejdet i udvalget og hvis vi

de regler vi har for befordringsrabat nu

ikke får godtgørelse for transport

ikke har transporteret sig selv men udelukkende i de tilfælde hvor

rent faktisk har haft et ærinde på deres uddannelsessted det er

at man ikke skal have en godtgørelse hvis ikke

og i forhold til det spørgsmål som alternativets ordfører havde før

i to tusind og nitten og syv og tredive million

foreligger en anledning til det det har herre marcus knuth været inde på gælder jo

mellem vores bopæl og christiansborg før vi kan få vores kørsel godtgjort det er jo meget meget fornuftigt og nu bliver det så også sådan for studerende det er naturligvis et forslag som liberal alliance bakker op tak for ordet

er hvad staten sparer har ordføreren kendskab til hvor meget

gennemgået af de tidligere ordførere

vi have et system som ikke betaler godtgørelse når der ikke er noget at godtgøre

have yderligere incitamenter til at

fortsætte eller skal stresse eleverne yderligere eller skal stresse administrationen yderligere eller skal stresse vores uddannelsesinstitutioner yderligere med det bureaukrati som vi i forvejen har opbygget

også er meget enig i så hvad gør vi er det her et lovforslag

at være studerende som gør det lettere

og studere overalt i landet det er et godt spørgsmål så som udgangspunkt

i forhold til praktikpladser og befordring

men vi er også nødt til at stille spørgsmålet

for snyd

enig i at lovforslaget skal sikre at der kun bliver godtgjort for det der skal godtgøres for men

hvor stort et omfang er det jeg har ikke fået læst det det hele igennem

at gøre senere i udvalgsbehandlingen men hvor mange er det det drejer sig om så jeg beklager hvis jeg står

men umiddelbart virker det som om vi vi skyder nogle nogle store kanoner af her for noget som måske kunne ordnes på en anden måde

love erklæring så tror vi

vi også nogle spørgsmål til men der er altså også omvendt sat penge af til uddannelsesstederne og til at imødegå de øgede

indvendinger faktisk bliver italesat her

befordringsrabat som vi giver

socialdemokratiets ordfører nævnte enkelte spørgsmål endnu

vi sikrer at studerende jo netop studerer og bør studere også

og det skal man selvfølgelig også have mulighed for at

til det forstår jeg også er omfattet

til et skattemæssigt fradrag der vil jeg bare

bare så den oplysning går ud til dem

de pludselig bliver klar over at de ikke

opfordre til at vi lige

her jeg er også glad for

de udgifter til det jeg tror godt at vi kan støtte

bare lige have bekræftelsen af

enten nu her eller i udvalgsarbejdet

alle skal have gode forudsætninger for at passe det være til gruppearbejde være til timer

som københavn århus

det særlig vigtigt at vi i folketinget giver rigtig gode rammer for

selv om man kommer langvejs fra det her forslag indeholder forskellige elementer

skulle blive sværere som studerende at passe sit studie også selv om man bor i en by der ligger lidt langt væk fra studiet det som ministeriet beskriver i loven er at der er sket en godtgørelse efter en kilometersats det er en del af den nuværende lovgivning men at der er sket en stigning

som har været ret markant og at man nu vil ændre loven sådan

efter alle dage men efter den tid man reelt set bruger på studiet

der giver mening og som er let for de studerende og let for uddannelsesstederne og i høringssvarene er der også flere der skriver at de rigtig gerne vil inddrages i det arbejde det forventer jeg at de bliver ellers vil vi i hvert fald spørge ind til hvorfor de ikke er blevet det for jeg tror at hvis det her ikke skal blive et bureaukratisk monster er det vigtigt at alliere sig med nogle af dem som faktisk skal bruge det så vil man også indsætte en hjemmel til at rejse krav om tilbagebetaling hvis man har modtaget for meget i godtgørelse det synes jeg også er rimeligt hvis man har fået noget man ikke skal have så

på at snakke lidt om det her med lønnet praktik som gør mig lidt bekymret man vil nemlig også fjerne en

så har man de samme regler som på ungdomsuddannelserne men rigtig mange studerende på de videregående uddannelser er sammenlignet med ungdomsuddannelserne

i lønnet praktik og benytter sig af den her mulighed

kan man ende med at få ganske langt til sit praktiksted

som studerende så det er jeg lidt bekymret for

man kan så trække det fra i skat men vil de studerende gøre det altså vil de kunne overskue det eller vil det føles som en ret voldsom nedgang i de studerendes rådighedsbeløb hvad vil

det egentlig det smarteste at gøre det på den her måde eller ville det være bedre at sige at de ikke kan trække det fra i skat men til

under alle

vi er positivt indstillet over for lovforslaget vi mener også at

vi skal vide præcis hvad konsekvenserne

der mangler jeg i hvert fald lidt viden om

de unge der er i lønnet praktik så det håber jeg at ministeren ligesom vil være villig til at kigge på

kerer sig rigtig meget om de studerendes muligheder i danmark og jeg ved at fremdriftsreformen og så videre og så videre bliver talt talt godt imod

så det er jo vigtigt at være opmærksom på om det

faktisk sikrer at eksempelvis har en god geografisk spredning på vores praktikpladser og at vores studerende oplever at de kan skabe sig

som som de de har lyst til og brug for så

er det noget som som kan blive et krav ligesom

have ændret i forbindelse med lovforslaget eller

har i forvejen ikke særlige mange penge og fru sofie carsten nielsen foreslog jo at man lavede en

form for vejledning for at sikre at de forstår den lovgivning der er jeg kunne også godt tænke mig at undersøge om man skulle vende loven på hovedet sådan at man fik rabatten i stedet for skattefradraget

eller i hvert fald undersøge hvad der virker bedst for de studerende

jeg håber da på at få den garanti så vi kan være for lovforslaget og hvis ikke tror jeg at det sf kunne finde på at gøre var at stille et ændringsforslag

som dansk folkepartis ordfører også sagde

og videregående uddannelser der lægges blandt andet op til at målrette ordningen så studerende kun får godtgørelse for de dage de rent faktisk rejser til og fra uddannelsesstedet som det er nu har vi en ordning hvor der gives

ugedage uanset om der faktisk er rejseaktivitet mellem bopæl og uddannelsessted fem dage om ugen det gør ordningen meget gunstig for særlig studerende med lange rejsestrækninger

få faktiske rejsedage et studie består naturligvis af mere end blot undervisning og derfor er det også en vigtig del af lovforslaget at godtgørelsen ikke vil være begrænset til dage med planlagt undervisning

kunne gives godtgørelse for dage hvor der ikke er skemalagt undervisning men hvor den studerende tager til uddannelsesstedet for for eksempel at indgå i gruppearbejde det afgørende vil altså være at den studerende har haft befordring mellem bopæl og uddannelsessted baggrunden for ændringen er at der er konstateret en utilsigtet stigning i særlig udgiften til udgiften til godtgørelse efter kilometersats udgiften til kilometerpenge steg fra en og tres million kroner i to tusind og femten

samtidig giver vi nu også hjemmel til at der kan rejses krav om at studerende skal tilbagebetale hvis de har fået for meget udbetalt i kilometerpenge

i forbindelse med implementeringen af ordningen være fokus på at administrationen bliver digitalt understøttet i videst omfang og derfor så lidt bureaukratisk som overhovedet muligt

vil som det er tilfældet i dag også have mulighed for

uddannelsesstedet sådan at de også har mulighed for at benytte sig af ordningen det er ligeledes hensigten at der bliver fastsat regler for tilbagebetaling som i videst muligt omfang svarer til de gældende regler for tilbagebetaling af su i det konservative folkeparti synes vi selvfølgelig at det er vigtigt at vi har nogle gode rammevilkår for

studerende men vi synes også det er nogle helt rimelige ændringer der lægges op til med det her lovforslag

min første førstebehandling som minister og faktisk også min første førstebehandling af et lovforslag

egentlig også er overskriften på det her lovforslag at det er sund fornuft

god debat og nogle gode kommentarer og gode spørgsmål

er at understøtte at alle unge uanset hvor de bor og uanset hvor de ønsker at uddanne sig har lige ret til

er en god ordning vi har vi skal bruge

det er også meget vigtigt fordi mange studerende har en

for at købe et togkort med rabat så de netop kan transportere sig

også fornuftigt at vi har regler om at dem

kan få godtgørelse til transport med bil efter en kilometersats men

blev sagt flere gange sund fornuft gør også at de her penge skal bruges fornuftigt og hensigten med det her

er daglig befordring til uddannelsesstedet der skal understøttes men det er ikke sådan

ordningerne er indrettet i dag

rydde op så vi får nogle regler

der blev nævnt et enkelt ord her som jeg godt lige vil skyde ned

nogen der har snydt der er lavet nogle regler som gør at du bare helt per automatik når du går på en uddannelse som du måske bor rigtig langt fra får for alle dage

den måde som uddannelsen er indrettet på har behov for at være der fem eller syv dage så vi siger ikke med det her

brugt reglerne og de har engang haft mulighed for at sige jamen jeg er der kun fem dage

lidt nemmere og faktisk gøre det her

og hvor simpelt det her kan gøres jamen

og for de studerende så det bliver en nem digital løsning hvor man går ind og siger jeg har været på mit uddannelsessted x antal dage

på tro og love

et par enkelte kommentarer det vi gør er netop som der også blev sagt at vi sidestiller

i lønnet praktik på de videregående uddannelser med dem der

ungdomsuddannelserne og som det er i dag er

op på det man kan både få et tilskud under de regler vi diskuterer i dag og

det vi lægger op til er at man i fremtiden kun skal kunne

en vis parallelitet mellem de her to regelsæt

en rådgivningsindsats at gøre det sådan at dem der er i lønnet praktik ikke pludselig

de andre studerende sådan jo tit ude på uddannelsesstederne at de andre studerende har fortalt om det

dage hvor du føler at der er et behov for det det kan være projektarbejde på skolen det kan være der er en god læsesal som du gerne

dommer over jeg ser frem til

allerede blevet gjort meget mere tryg ved behandlingen jeg kunne også forstå at vi ikke er en del af su forligskredsen og derfor er der måske nogle informationer som er faldet ud

men i forhold til at det bliver en digital løsning som skal gøre det nemt og tilgængeligt så

indstillet på i udformningen af

med lønnet praktik og hvordan det påvirker

de studerendes økonomiske situation om de kan finde rundt i det og jeg synes det er rigtig godt at ministeren siger at man

kigge på en vejledning eller gøre det mere overskueligt for de studerende men ministeren sagde også at man ligestiller med ungdomsuddannelserne hvor der er befordringsfradrag

det samme men man kunne jo i virkeligheden lige så godt have ligestillet den anden vej og sagt at på ungdomsuddannelserne skal der være befordringsrabat

ministeriet haft nogen overvejelser over hvorfor man har valgt den ene model frem for den anden hvis det økonomisk

betragter jeg det som vedtaget det er vedtaget

kommet men da der står på dagsordenen

for i dag at vi først starter klokken tretten fem og fyrre skal vi jo være punktlige så vi har lige en lille pause på tre minutter

nyt eu direktiv som erstatter et gammelt direktiv fra to tusind og tre

de såkaldte firmapensionskasser der forvalter en del af danskernes pensionsopsparinger og lovforslaget vedrører pensioner for lidt over fyrre milliard kroner men samtidig

afskaffelse af en række gode danske regler som har til formål at beskytte pensionskunder i firmapensionskasser det drejer sig om

bestemmelsen om en rimelig behandling af firmapensionskassemedlemmer reduceres man fjerner kravet om et betryggende grundlag

fjerner kravet om at en firmapensionskasse

selv om det kun er en mindre del af danskerne som dækkes af de her regler

at de enkelte pensionsopsparere ikke bliver snydt af indviklede regler eller af det der er

det er vigtigt for os at de danske regler der

ansvarshavende aktuar hvorfor gør vi det

såkaldte tilsagnsordninger som svarer til tjenestemandspensioner og de fastsættes jo ud fra medlemmets anciennitet men i modsætning

som er afdækket i den forstand at der skal være midler der kan sikre at

firmapensionskassen også kan dække de forpligtelser man har over for de forsikrede og alle de beregninger og det er jo virkelig noget kompliceret matematik beror på at

og tilstrækkelige reserver til at udbetale pensionerne

afviklingsperioden og det forudsætter også hvad angår de aktuarmæssige beregninger

firmapensionskasse har så typisk regler

nu ikke er tilstrækkelige reserver sådan at man kan sikre

også sådan at de firmaer

som som skal levere pengene til at sikre at de folk der har tegnet pensioner

en ansvarshavende aktuar som kan holde øje med at tingene foregår efter

hvis det er sådan at man skal oprette nye firmapensionsordninger

en regulering der handler om at der skal være betryggende forhold

sikre at man som pensionskunde bliver behandlet ordentligt og at alt det der er skrevet med småt i en

pensionskunde for eksempel vil ændre i sin pensionssammensætning

det er alt det som regeringen vil skylle ud med badevandet ved at fjerne de her gode danske

gode danske forbrugerbeskyttende regler årsagen er venstres bovlamme mantra om at danmark ikke må overimplementere eu direktiver jeg vil sige at

her tilfælde jo viser hvor himmelråbende tovligt det er at man afskaffer regler som skal beskytte pensionskunder fordi man fejlagtigt tror at man kan spare lidt penge sandheden er at hvis man sparer og skærer den her ansvarshavende aktuar væk

mere tid for at sikre sig at de kan skrive under på at det her

foregået ordentligt og hvad sker der

til at koste flere penge og derfor tror jeg rent faktisk ikke at de besparelser som regeringen

ikke støtte lovforslaget som det foreligger

så det hele kan munde ud i at vi får lavet nogle ændringsforslag til lovforslag sådan at vi kan opretholde at der er

lov som skal erstatte en anden formålet

man ønsker at implementere europa parlamentet og rådets direktiv fra

tidligere direktiv tilbage fra to tusind og

enige i at vi selvfølgelig altid skal prøve

vise det der hedder rettidig omhu og vi skal også have regler væk som ikke er nødvendige og vi skal også sikre at vi ikke laver unødig overimplementering af nye eu direktiver og forordninger men i det konkrete tilfælde her er det jo faktisk

det forrige direktiv det er med andre ord en pensionskassemodel som har været der før det oprindelige direktiv

der kom fra eu derfor anerkender vi heller ikke præmissen om at at den kan sidestilles med andre typer af regelforenklinger og sikring af minimumsimplementering af eu lovgivning som det er i dag er der sytten firmapensionskasser i danmark og det er ikke ret mange de har omkring tolvtusinde og sekshundrede medlemmer og det er

værd at nævne at de faktisk ikke optager nye medlemmer i nogen af de

og derfor er det ikke efter dansk folkepartis opfattelse en god idé at fjerne kravet om betryggende grundlag eksempelvis i forhold til at der ikke skal

anden ansvarshavende aktuar aktuar i de pågældende selskaber vi mener det er rettidig omhu at sikre at vi ikke udhuler den kvalitet der er i de nuværende pensionstyper som den her firmapensionskasse jo er et eksempel på hvor selvstændige virksomheder ønsker at etablere

social sikring af deres medarbejdere og at tage hånd om det

ikke nogen hemmelighed at det største af de her selskaber som operer med den her type af pensionskasser

er tdc og de har jo omkring

firmapensionskasser og det ville jo

til ugunst for dem hvis vi nu går ind og laver nogle minimumsimplementeringer

kan ikke på det foreliggende grundlag støtte

investeret i de her firmapensioner igennem mange mange år nogle af dem skal jo forvente at kunne få udbetalinger også om

går på pension senere derfor er det også et godt eksempel på rettidig omhu hvis

vi sikrer at vi ikke udhuler kvaliteten og sikkerheden for de investeringer som der ligger og det vil vi efter vores opfattelse gøre hvis vi fjerner eksempelvis

aktuarer så i første omgang vil jeg sige at vi skal have stillet de her spørgsmål til ministeren hvis socialdemokraterne ønsker at indkalde til

jeg synes måske bare at det var bedre

gør man jo i danmark traditionelt set ved dialog også politisk dialog så jeg håber at ministeren vil imødekomme de begrundelser og den bekymring som

det vil efter vores opfattelse være at vise rettidig

dejligt at høre at dansk folkeparti også kerer sig om at de her pensionskunder som allerede er pensionister og som

som vi ser for tiden altså at vi ser nogle banker som man hidtil måske

telefoner op for folk

jo sådan at tdc i dag er ejet af en stor

og det er jo ikke altid nogle der opfører sig så pænt har vi også fundet ud af så er dansk folkepartis ordfører ikke også sådan skeptisk over for

det her lovforslag bare var gået igennem så kunne tdcs tidligere ansatte og

og som har krav på at få deres pension

slutregnskab der skal gøres op i dag er der jo pensioner indbetalt for omkring en og fyrre milliard kroner

i den her ordning og det er jo ikke småpenge men der

udkomme i mange år frem men man kan da ikke undgå også at tænke lidt som herre thomas jensen

dag når boet skal gøres op og hvor mange midler der vil være tilbage

at der eksempelvis er selskaber som macquarie som er et investeringsselskab som jo

tdc så det er jo en anden side af sagen og det må herre thomas jensen jo så åbne op for i

særregler så hvis det er sådan at vi kan få en god dialog med ministeren og få ministeren til selv

at vi i fællesskab og måske med nogle af de øvrige partier her i folketinget fremsætter nogle ændringsforslag ved andenbehandlingen af

det afviser jeg bestemt ikke jeg siger bare at i første omgang vil jeg gerne

politiske kompromiser

konfrontationen op til et såkaldt åbent politisk samråd men derimod søge

lovforslaget betyder grundlæggende får en ny lov om firmapensionskasser der erstatter den gældende lov om tilsynet med de samme hvad betyder det egentlig lidt mere

det nye direktiv i dansk lovgivning og vi styrker kravet til ledelse og styring styring af firmapensionskasser loven sikrer samtidig hjemmel til god information

om deres ordning

fjerne tilsynsmæssige barrierer for grænseoverskridende virksomhed og sikre det der på nudansk hedder good governance og risikostyring altså en forsvarlig drift og fornuftige principper i

sikre at tilsynsmyndighederne tilsynsmyndighederne har

redskaber til at kunne føre et effektivt tilsyn med pensionskasserne

i den her anledning også

det er fornuftigt at vi altid forholder os kritisk til de steder hvor vi har valgt at lave overimplementering

løftes beskyttelsesniveauet generelt og derfor

som et dansk forslag at det

skal fjernes det betyder jo ikke at opgaven forsvinder sådan som man lidt får indtrykket af

med det nye direktiv og lovforslaget som det ligger krav om at der skal laves en opgørelse af de pensionsmæssige hensættelser

attesteres af en aktuar men forslaget indebærer ganske rigtigt at der ikke skal være et lovkrav om en ansvarshavende aktuar

ikke sådan at opgaven med at tilsikre

der er de penge i pensionskassen pensionskassen som der skal være og at tingene er lavet rigtigt

er alene kravet om at man skal have en ansvarshavende aktuar der fjernes det er en dansk overimplementering som som vi fjerner så grundlæggende er det en opdatering af lovgrundlaget som følge af

sikrer en god og betryggende beskyttelse af pensionsopsparernes formue

sytten firmapensionskasser som

hele

store arbejdsmarkedspensioner reguleres jo

kravene til beskyttelse er betydelig højere

at vi kunne lempe reglerne endnu mere og kunne undtage

en høj beskyttelse der kan være nogle af kravene som kan rulles ud i lidt mindre omfang over for de allermindste men det

blive afklaret i den videre proces når en række af bekendtgørelserne

forargede over danske bank nordea

at opføre sig ordentligt i forhold til til hvidvask

for at holde orden i eget hus

i tdc et helt arbejdsliv

så

hånden på kogeplade og ligesom er ambassadør advokat

for pensionstageren pensionskunden

set grundlæggende det der sker altså at vi løfter beskyttelsen vi stiller større krav til ledelsen

en række stramninger der ligger i direktivet

siger vi når vi nu generelt løfter niveauet har vi en dansk overimplementering i forhold til at skulle have en ansvarshavende aktuar den kan vi så undvære nu fordi vi generelt løfter niveauet og der synes jeg måske at

lidt mere fokuseret på

men et dansk krav om at man skal have en ansvarshavende aktuar

er en ganske fornuftig balance

unødvendige byrder og samtidig sikrer en høj grad af tryghed for

en firmapensionskasse blive bedre eller dårligere

fjerner gode danske regler der virkelig sørger for at sikre den

det direktiv er at fjerne barrierer for grænseoverskridende aktiviteter og så skabe et europæisk marked for pensionsløsninger

og efter alt det vi har været igennem i de sidste par uger

er det virkelig det vi vil ønsker vi virkelig at skabe nogle europæiske pensionsgiganter som skal konkurrere og udkonkurrere de lokale løsninger og modeller vi har haft i danmark med stor succes i øvrigt altså når vi har set hvordan de her finansgiganter har opført sig alle sammen i den seneste tid er der så

grund til at forsøge måske at værne lidt mere om de pensionskasser og pensionsmodeller vi har i danmark frem for den her evige fortælling om at vi bare skal have

valgmuligheder skarpere priser så jeg er grundlæggende stor tilhænger

en overenskomstaftale der

det overlader jeg altså fortsat trygt til arbejdsmarkedets parter at aftale

mener at en anden model kunne være interessant ja så vil jeg også gerne give dem friheden

træffe den beslutning men som jeg tror det var dansk folkepartis ordfører så glimrende redegjorde for

en pensionsform der fylder meget meget lidt og den er aftagende

fordi de andre modeller

udløbsdato når de eksisterende firmapensionskasser

at pensionskasser uden for firmapensionsområdet

have adgang til at komme ind under det her direktiv frem for under solvens

konkurrencen udefra vil blive blive

så må man kigge på det og så er vi ude i at bevæge os ind på andre områder af vores pensionsmarked kan venstres ordfører garantere at det

ikke er noget venstre kommer til at medvirke til at når man gennemfører det

og der vælger vi som udgangspunkt at køre videre med de med de samme regler der er så nogle enkelte ting som man kan sige

i forhold til volumen men grundlæggende er det jo korrekt at man kun vælger at tage de her regler og føre dem over på hele arbejdsmarkedspensionsområdet det har vi valgt ikke at gøre fordi solvens

reglerne giver en bedre beskyttelse for de danske pensionsopsparere

have tillid til at når de indbetaler en efterhånden ret stor andel af deres løn til pension

starte med at spørge sig selv

at det her skal være i eu lovgivningen altså er det her virkelig noget som vi ikke kan ordne gennem dansk lovgivning men som skal underlægges fælles europæiske regler når man ønsker det og når man også fra regeringens side har støttet det her direktiv

jeg synes bare at det er værd at spørge sig selv om det er det vi ønsker

det vi har brug for om vi har brug for større spillere på tværs af grænserne i den finansielle sektor eller om det der i virkeligheden er brug for efter det vi har oplevet igennem den seneste tid i højere grad er en relokalisering hvor vi får en finanssektor som vi kan håndtere som vi kan føre tilsyn med som vi kan gennemskue som vi måske endda har en demokratisk indflydelse på

men det er ikke det man ønsker med det her direktiv det er videre med den gamle sang om at

det er baggrunden for det her direktiv det får så nogle konsekvenser

som udgangspunkt berører det kun en meget lille del af vores

men for dem er der altså tale om klare forringelser der er tale om klare forringelser

der er færre krav til spredning af investeringerne man fjerner som andre har været inde på kravet om en ansvarshavende ansvarshavende aktuar aktuar

skal varetage den rolle som aktuaren tidligere varetog skal have man fjerner

ville oprindelig blande sig i nogle interne demokratiske strukturer der kan

at ministeren har imødekommet en del af kritikken og det synes jeg

er jo så at at læse høringssvaret fra forsikring pension som jo lægger op til at udvide lovens anvendelsesområde ud over firmapensionskasserne altså ud til at dække langt flere pensionskunder og altså lade dem omfatte af det her langt mere usikre og risikofyldte reguleringsregime og dermed altså også blotlægge det for

international konkurrence hvor vi risikerer endnu mere komplekse og uigennemskuelige finansielle systemer

ikke blive tale om i første omgang

at andre europæiske pensionskasser vil bruge det her direktiv til at forsøge at trænge ind på det danske marked

skal man også være parat til at lade danske pensionskasser komme ind under det samme direktiv det er jeg bekymret over og det viser mig også at det

jeg kan ikke huske hvilke partier i øvrigt

er vi simpelt hen modstandere af hele ideen om at vi skal have et mere komplekst grænseoverskridende

marked for finansielle produkter vi tror simpelt hen ikke at det tjener borgerne

det tjener demokratiet og folkestyret vi tror at vi skal den modsatte vej med vores finansielle sektor i de kommende år og vi håber at de skandaler som vi har hørt uge efter uge i den seneste tid vil være med

finansiel sektor vi skulle have igennem de sidste årtier med fokus på det man har kaldt konsolidering og konkurrence men hvis formål eller hvis effekt har været at koncentrere ejerskabet på stadig færre koncerner med et hav af forretningsområder og ekstremt

uigennemskuelige forretningsmetoder med

det resultat at det er blevet sværere og sværere for såvel politikere som almindelige borgere at forstå hvad der foregår og forholde sig til det og regulere det

alene dækker en enkeltvirksomhed det har ikke ret stor betydning i danmark da det er en relativt lille del af arbejdsmarkedspensionerne i danmark der forvaltes igennem en firmapensionskasse andre tværgående pensionskasser reguleres efter et andet regelsæt forslaget har langt større betydning i andre europæiske lande hvor brugen af firmapensionskasser er langt mere udbredt de regler der ændres er af mindre betydning man ændrer lidt på de krav man stiller til ledelsen og forvaltningen af firmapensionskasser hensigten er fortsat at sikre en passende balance mellem beskyttelse af firmapensionskassers medlemmer og en direktivnær implementering liberal alliance støtter

heller ikke underimplementere eller implementere helt forkert i forhold til de systemer der i forvejen er der synes vi fra alternativets side at

bekymrende i det her forslag om netop forbrugerbeskyttelse som der også bliver peget på

at kigge på så som udgangspunkt er vi ikke positive

forslaget som det ligger fordi der simpelt hen er for mange udestående spørgsmål specielt om forbrugerne i

som en beskyttelse af de arbejdstagere der bevæger sig frit over grænserne at

man skal leve op til og som man kan være sikker på holder uanset hvor i eu man man tager ophold

rede for at det måske er lidt mærkeligt at regeringen har valgt at tage

til området end man har haft tidligere på det her ret afgrænsede område det er jo en overkommelig problemstilling så man

hvis der er den bekymring derude at det

på sikkerheden så vi vil da også opfordre regeringen til

det er et omfattende lovforslag vi sidder sidder med sf kan ikke støtte lovforslaget som det ligger og vi har en

af bemærkningerne til lovforslaget at de

ikke videreføres i den nye lov og det fremgår desuden at disse regler har været

som snærende af

derfor vil vi gerne høre ministeren hvorledes hvorledes det sikres at risikoen for pensionskundernes opsparinger ikke øges hvis man afskaffer de

var inde på så fremgår det også af bemærkningerne til lovforslaget at den hidtidige mindretalsbeskyttelse ved ændringer i vedtægts og regulativbestemmelser ikke videreføres i den nye lov

have forbrugerbeskyttelse så vil vi også gerne have ministeren til at svare på

og til at vurdere om den nye lov sammenholdt med den eksisterende lovgivning på visse punkter medfører at kravene til sektorens risikostyring ogeller finanstilsynets muligheder for at føre tilsyn bliver svækket i forhold til de nuværende

kan ikke se det klokkeklart ud fra lovforslaget

gode eller bedre vilkår for virksomhedens lån mod til gengæld

ringere vilkår for pensionsopsparerne

afgørende for os at medarbejderne har en form for kontrol over investeringer der er ret mange bekymringer

at vi bliver nødt til i hvilken form det så end skal have et samråd eller nogle spørgsmål at have

det virker som om vi erstatter et udmærket regelsæt med noget der er

dårligere og mere risikofyldt

allerede i dag kæmper med de her finansielle supermarkeder bare på på nationalt plan og vi risikerer egentlig at se

nogle finansielle supermarkeder på europæisk

få et større marked på det her område opvejer de risici der er

bliver det næste så fra sfs side

og vi mener at der er ret mange spørgsmål der skal besvares

parlamentets og rådets direktiv omkring arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers

som så indføres i dansk ret ved det lovforslag som vi

reguleret af den såkaldte solvens

og lovforslaget her har derfor også kun betydning for et meget begrænset antal pensionsudbydere i danmark og faktisk kun omkring en procent af

men da ordningen med firmapensionskasser fylder meget i andre eu lande

også var behov for at lave nogle fælles eu regler blandt andet set i lyset af

i danmark er jo underlagt de her solvens

også lægger op til at man kunne have flyttet nogle af de danske

de nuværende kunder under solvens

arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet

lovforslag som erstatter den gældende lov om tilsyn med firmapensionskasser som blandt andet gennemførte et tidligere iorp ii direktiv fra to tusind og tre

vil lovforslaget få virkning for sytten firmapensionskasser som tilsammen udgør cirka en procent af det danske pensionsmarked størstedelen af de sytten firmapensionskasser er meget små og under afvikling og de har ret få medlemmer så i danmark vedrører reglerne altså en mindre del af de udbydere der forvalter danskernes pensionsopsparinger og det skyldes at vi i danmark har besluttet at langt hovedparten af de danske pensionsudbydere er reguleret af de såkaldte solvens

regler altså et andet regelsæt som i hovedsagen giver mere beskyttelse af pensionsopsparerne det giver en ensartet og på en række områder også mere omfattende beskyttelse af hovedparten

på europæisk plan

med det nye iorp ii direktiv er der gennemført en revision af reglerne for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser revisionen er begrundet i at der på europæisk niveau har

sig behov for at forbedre beskyttelsen af de pensionsopsparinger som håndteres af arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser i en europæisk sammenhæng spiller disse pensionskasser en noget større rolle end de gør i danmark blandt andet

til at sikre forsørgelsen af aldrende befolkninger danske firmapensionskasser er allerede i dag underlagt regler som netop har til formål at sikre beskyttelsen af pensionsmidler firmapensionskasserne er som andre pensionsudbydere underlagt blandt andet solvenskrav governancekrav og regler for god skik de primære justeringer af lovforslaget vedrører implementering af direktivets skærpede krav til ledelse og styring af pensionskasserne og de nye krav som skal sikre medlemmerne klare og relevante oplysninger om deres pensionsordninger ved udarbejdelsen af lovforslaget har der været fokus på at sikre proportionalitet i regelgrundlaget ved på den ene side at opretholde en god medlemsbeskyttelse og på den anden side at fjerne byrder

firmapensionskasserne hvor det nu har været muligt og velbegrundet derfor viderefører lovforslaget eksempelvis ikke gældende placerings og spredningsregler i forhold til firmapensionskassernes investeringer med lovforslaget vil stedet gælde et principbaseret krav om at

skal investere i overensstemmelse med det såkaldte

som blandt andet indebærer at aktiverne skal investeres så de langsigtede interesser for medlemmerne som helhed varetages bedst muligt lovforslaget viderefører ikke det gældende krav om at firmapensionskasserne skal antage en ansvarshavende aktuar og det skyldes at der i direktivet er andre regler af aktuarmæssig karakter der på anden måde dækker behovet jeg kunne høre at det var der lidt spørgsmål

gerne uddybe lidt

at efter de gældende regler skal firmapensionskasser have

aktuarmæssige forhold og rapportere

med lovforslaget har det været hensigten

få en passende balance mellem hensynet

beskyttelse af pensionskassernes medlemmer og hensynet til at sikre en direktivnær implementering altså at undgå overimplementering det var der

til at lyde som noget dårligt det er det ikke det er jo til gavn for kunderne

pensionskasserne ikke har for stort besvær og for store udgifter

det fordi vi ønsker at at danskerne skal få mest muligt ud af

jo at danskernes pensionsopsparinger bliver mindre og det er vi ikke interesserede i så målet har været at fjerne overimplementering

sænke niveauet for de økonomiske og administrative byrder for

regler som sikrer at de aktuarmæssige beregninger bliver lavet alligevel det sikrer at der bliver brugt

som blandt andet har til opgave at overvåge og beregne

jo derfor at vi så har vurderet at det krav vi har haft hidtil om en ansvarshavende aktuar ikke længere vil være nødvendigt men det betyder ikke at aktuarmæssige kompetencer forsvinder ud af

efter vores vurdering altså ikke en forringelse

medlemmerne det er vi selvfølgelig fuldstændig åbne over for at diskutere

hvad det er der ligger lovforslaget for

være sikker på at alle har forstået at der stadig væk er aktuarmæssige forpligtelser

et ændringsforslag for at imødekomme et ønske

være her i i folketingssalen så gør vi selvfølgelig gerne det det er ikke noget der vil bringe regeringens hvilepuls meget over fem og fyrre vil

embedsmændene i erhvervsministeriet

en ændring som gør at der fortsat er en decideret ansvarshavende aktuar

direktivet det er klart at det vil betyde en lille forøgelse af udgifterne for pensionskasserne og dermed en lille smule dårligere afkast

vi skal lave om så jeg tror bestemt at vi kan finde en

vil jeg selvfølgelig tage initiativ til en drøftelse af

til andenbehandlingen det tror jeg egentlig var

i forhold til at andre dele af vores pensionsbranche på et senere tidspunkt vil kunne komme ind under de her regler ministeren skriver jo selv i høringssvaret at det er et langt mere usikkert regime med langt mindre kundebeskyttelse som de så vil komme ind under

ministeren meget klart her om man ikke fra

har nogen som helst planer om

svaret ved høringerne

det som vi diskuterer i dag og som lovforslaget her handler om er udelukkende

firmapensionskasser så jeg synes er den bedste begrundelse for at stemme imod det her lovforslag altså at man er bange for at vi måske senere

her handler kun om om firmapensionskasser og nej vi har ikke nogen planer om at det skal gælde for

som indebærer at når man fører pengene tilbage

et senere lovforslag i skatteudvalget det ene det andet er hvad

hvis man laver reglen her man kan vel ikke have en skatteregel for præcis firmapensionskasser som så ikke gælder

sådan at sektoren ved at den har stabile rammevilkår

aktuarer det er vi flere der har gjort i vores ordførertaler men derudover

en rimelig behandling af pensionskunderne det er et begreb der også er ved at blive fjernet med det her lovforslag og så er der spørgsmålet om betryggende forhold jeg jeg vil høre ministeren om ministeren er åben for at vi får set på alle de aspekter af lovforslaget

og rimelig behandling af pensionskunden når vi skal sørge for at få gjort det her lovforslag endnu bedre sådan

lovforslag som giver betryggende forhold så i

generelle termer vil vi nok ikke invitere til en debat om hvordan det bliver betryggende forhold for for

men det konkrete emne som indtil videre

omkring den ansvarshavende aktuar jeg meget gerne drøfte med socialdemokraterne socialdemokraterne bliver altid inviteret så længe

konstruktivt

forhold som ministeren er ved at afskaffe vil egentlig bare appellere til at det skal vi opretholde mit spørgsmål her anden gang er er ministeren

høringsparter der siger at hvis man fjerner den her ansvarshavende aktuar

sikker på at alting er foregået rigtigt og derfor

vil den der besparelse som er argumentet for at afskaffe de

at der fortsat vil være aktuarmæssige kompetencer og funktioner i firmapensionskasserne og derfor mener vi ikke

ikke ville have skrevet det på den her måde hvis vi

men vi tager gerne debatten

jo ikke verdens største emne at vi synes der skal være aktuarmæssige kompetencer og en

helt fint hvis ministeren ikke kan svare på det fra talerstolen men skal vende tilbage med et skriftligt svar

kan ministeren afvise at der ikke kan være

så en virksomhed får nogle fordelagtige vilkår til gengæld for

til lovbehandlingsprocessen om der skulle være en branche som har fået nogle særlig gode vilkår

kan blive en risiko men men er det indhegnet at medarbejderne

også har en indflydelse på investeringerne så man ikke eventuelt kan få et

giver særlig gode vilkår til til en virksomhed mod at der er mere risikable eller forringede vilkår for for medarbejderne som så også

jeg vil gerne dykke videre ned i det

finde sted så vil vi meget gerne svare mere konkret på det men mit

de lønmodtagere der har investeret i sådan en type

hvis det her lovforslag kommer igennem som

nye administrative byrder for fire million

det kan få nye økonomiske konsekvenser erhvervsmæssigt for ti

har nogen konsekvenser for kommuner og regioner og det kan vi godt

henhold til statens udgifter under finanstilsynet vil det udgøre så stor en udgift at man ikke kan honorere

der står også at man lægger op til at øge

dække det ind via den eksisterende hjemmel i kapitel to og tyve i lov om finansiel virksomhed

god ting det bliver nemmere og det bliver bedre for forbrugerne og så videre men som jeg ser det

dårligere produkt og det bliver også til en højere pris derfor synes jeg også ministeren måske skulle

hvorfor beløbet ikke fremgår af lovforslagets

nogle byrder forbundet med nogle af reglerne som vi

have en ansvarshavende aktuar og anden form for overimplementering fra dansk side og i

et af de meget positive elementer set med socialdemokratiske briller er fritagelsen af retsafgift i sager om medmoderskab på samme måde som det i dag gælder i faderskabssager for naturligvis skal der også være ligestilling her

og derfor er vi meget begejstrede for forslaget her lovforslaget indeholder også andre vigtige elementer både med nye bestemmelser og også justeringer af mere teknisk karakter vi styrker retssikkerheden for dommere der bliver meddelt en advarsel af retspræsidenten sådan at dommere fremover kan klage over de her advarsler til den særlige klageret mulighederne for at statslige myndigheder kan lade sig repræsentere ved egne ansatte i civile i civile sager styrkes

og der justeres enkelte bestemmelser i retsplejeloven så de bringes i overensstemmelse med den måde som civilretlige sager behandles på efter indførelsen af domstolens sagsportal reglerne om sø og handelsrettens kompetence til at behandle sager om forbud og påbud vedrørende eu

varemærker og ef designs justeres og så ophæver vi reglen om at rigspolitichefen fører en fortegnelse over tolke da den ordning ikke er relevant længere så

flot tæppe bestående af mange forskellige elementer og jeg skal meddele at vi fra socialdemokratiets side kan støtte

jeg har valgt at tage fat i det jeg synes er den væsentligste bid af det her forslag og det er jo at øge statens muligheder for at lade sig repræsentere i civile sager ved egne ansatte allerede i dag er der nogle muligheder på det her område men hvis man slår op i lovforslaget i det afsnit der handler om de økonomiske konsekvenser så kan man jo læse med

slå videre og finde ud af hvad staten egentlig betaler for advokatbeskyttelse den dag i dag og et eller andet sted

vi er nødt til at sikre at vores stat har nogle ordentlige muligheder for at kunne forsvare sig selv i de her sager det skal også være ret og rimeligt og det skal også være økonomisk ansvarligt

er flere balancer i det her spørgsmål med forslaget lægger regeringen jo så op til at staten i højere grad skal have mulighed for at kunne lade sig repræsentere af ansatte i

gøre det på den her måde og derfor har vi også tænkt os at støtte den del af

jo det her dilemma

som stat møder borgerne i de her sager og der er jo det her væsentlige argument med at udgifterne til statens egen advokatbistand har været stigende over de seneste år

en anden ting er at man ophæver reglen om rigspolitichefens fortegnelse over tolke

læser indledningen til forslaget kan det jo se meget drastisk ud

reelt har man jo bare lavet en aftale der gør at at det ryger et andet sted hen så den del af lovforslaget er også rigtig fin så er der forslaget om medmoderskab og den del lyder rigtig fin og rigtig positiv

stille et par spørgsmål om i i retsudvalget bare for at få uddybet det nærmere men som udgangspunkt ser vi meget

en privat advokat et privat advokatkontor der har monopol på at føre statens sager

indbringer en omsætning på tæt ved nul milliard kroner om året og det kan man jo godt undre sig over i et

samfund som i øvrigt gør alt muligt for at liberalisere tingene men nuvel der kan jo være andre omstændigheder der gør sig gældende når vi taler om

være nogen hemmelighed at det er regeringens mål

faste omsætning med kammeradvokaten og det her er et af midlerne til det ifølge forslaget bliver det altså sådan at statslige myndigheder får får mulighed for at ansætte folk der har til formål

i retten det skulle helst kunne holde nogle af sagerne hjemme fra kammeradvokatkontoret og jeg vil sige at der skal ansættes rigtig rigtig mange folk hvis det her

skal blive en udgift

skal man matche regningerne fra kammeradvokaten

er der altså plads til at ansætte rigtig mange det er statslige myndigheder det her drejer sig om og det jeg bemærker og som jeg nok kommer til at spørge lidt ind til under udvalgsbehandlingen

statslige aktieselskaber

eksisterer muligheden åbenbart ikke det er et aktieselskab og er derfor ikke omfattet af den her lovgivning og derfor vil muligheden for at finansiel stabilitet kan ansætte en person til at føre retssagerne i stedet for

måske lidt underligt men det er der sikkert en god forklaring på helt generelt kan venstre i hvert fald

det vil helt givet nedbringe statens udgifter i et vist omfang tak

et problem som vi tit støder på når der kommer et lovforslag fra justitsministeren

det betyder at vi i hvert fald ofte bliver nødt til at bede om at få lovforslaget delt op

jeg starte med at sige hvis man kigger på høringssvarene

især forslaget om at udvide statslige myndigheders adgang til at lade sig repræsentere i retten med egne

møder modstand og modstanden kommer altså ikke kun fra de advokater som

hvis lovforslaget bliver vedtaget risikerer at miste indtægter den kommer også fra landsretterne sø og handelsretten og dommerforeningen som advarer imod at de ansatte der møder i retten måske ikke har samme erfaring og professionalisme som advokater i enhedslisten er vi sådan set lydhøre over for den kritik så selv om vi er grundlæggende positive over for at udvide statslige myndigheders adgang til

der grund til at følge området tæt jeg vil gerne bede ministeren tilkendegive om han er villig til at indsætte en opfølgningsprocedure eller en revisionsbestemmelse i lovforslaget så vi kan ændre kurs hvis erfaringerne med den lempede adgang viser sig at være dårlige

dommere der modtager en advarsel

retssikkerhed så den del støtter vi

sager om faderskab det er en helt nødvendig og meget tiltrængt ligestilling som vi

selvsagt støtter lovforslaget indebærer også at reglen om politiets tolkeoversigt ophæves vi har i enhedslisten intet imod at denne tolkeoversigt afskaffes men jeg vil gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på at problemerne med tolkningen i vores retssystem ikke bliver løst af det der er stadig meget at tage fat på rigspolitiets tolkeoversigt er problematisk fordi den ikke er offentligt tilgængelig og fordi tolkebrugerne i det offentlige ikke ud fra listen kan bedømme kvaliteten af de tolke

er på listen adskillige undersøgelser har gennem årene vist at kvaliteten af tolkningen hos politiet

ekstremt svingende der mangler professionalisme der mangler tolkeetik

elementære sprogkundskaber på i hvert fald det ene af de to sprog der tolkes imellem nu er tolkeoversigten erstattet af et udbud men problemet ved offentligt udbud er at prisen prioriteres højere end kvaliteten om det har været tilfældet her

vil jo vise sig når myndighederne har samlet

det firma firma der vandt udbuddet de grundlæggende problemer med kvaliteten af tolkningen i det offentlige løses ikke før vi har

retssystemet og hos politiet men

sundhedsvæsenet når det er sagt

sige at vi i enhedslisten er positive vi ser frem til en tilbagemelding fra ministeren

at følge udvalgsbehandlingen så har jeg lovet at hilse fra radikale venstre og sige

række temmelig forskelligartede elementer hovedelementet består i at styrke muligheden for at statslige myndigheder kan møde i civile retssager med deres egne ansatte det giver ret god mening at myndighederne

med lovforslaget her får mulighed for at ansætte personer med den opgave at møde i civile retssager for den givne myndighed der er på den måde tale om en effektivisering af statslige ressourcer og det synes jeg er positivt

også mulighed for at klage til den særlige klageret over en advarsel som rettens præsident har givet samlet set synes vi at det er mange forskellige elementer

men gode elementer og liberal alliance støtter

blevet nævnt af nogle af mine kolleger og det er blandt andet det med at der er ansatte der kan bidrage ved de

hvis vi ønsker at afbureaukratisere og også spare nogle ressourcer i det offentlige de steder hvor det er muligt og hvor det er fornuftigt

hvor der står at det ikke bliver behandlet tilfredsstillende

der bliver leveret af dem der så kommer ind i stedet for advokaterne

jeg tror det var enhedslistens ordfører der sagde at man måske kunne lave en testperiode eller en klausul

man genbesøgte det senere hen det lyder da fornuftigt vi

noget vi ville modsætte os hvis det var noget der kom igennem så vi er positive over for lovforslaget

først og fremmest giver de foreslåede ændringer mulighed for at statslige myndigheder kan møde i retten ved egne medarbejdere myndigheder vil altså fremover kunne ansætte rettergangsfuldmægtige der har til formål at repræsentere myndigheden i retssager frem for ekstern bistand samtidig gør vi det muligt at tilkendte sagsomkostninger kan gå til bistand fra en rettergangsfuldmægtig vi gør det altså nemmere billigere og mindre bureaukratisk for danske myndigheder når de er involveret i en retssag det foreslås desuden at dommere fremover har mulighed for klageadgang til den særlige klageret over afgørelser afgivet af retspræsidenten det er vigtigt at danske borgere er sikret

retssikkerheden men det gælder også dommerne der nu får mulighed for at klage over en afgørelse på samme måde som man kan man kan i det meste af forvaltningen jeg vil ikke gå i flere detaljer det har flere af mine kollegaer har været inde på tidligere jeg vil blot understrege at vi konservative lægger vægt på retssikkerheden for både myndigheder dommere og borgere vi mener ikke at dette forslag på nogen måde sår tvivl om retssikkerheden tværtimod samtidig vil vi spare lidt penge og lovgivningen bliver saneret så vi bakker op om

enkeltforslag inden for retsplejeloven samt en ændring af retsafgiftsloven hovedforslaget går ud på at styrke mulighederne for at statslige myndigheder kan møde i civile retssager ved egne ansatte det foreslås således at en ansat der møder i retten for en statslig myndighed gerne må være ansat med det særlige formål at møde i retten endvidere foreslås det at når en statslig myndighed tilkendes sagsomkostninger kan det også omfatte udgifter til bistand fra en rettergangsfuldmægtig der er ansat hos myndigheden dernæst foreslås det at styrke retssikkerheden for dommere og dommerfuldmægtige der får en advarsel af retspræsidenten

indføre adgang til at en dommer eller dommerfuldmægtig kan klage til den særlige klageret over en advarsel som rettens præsident har givet

en række forskellige mindre ændringer af retsplejeloven der er blandt andet tale om justeringer som følge af indførelsen af domstolenes sagsportal endelig foreslår jeg at ændre retsafgiftsloven så sager om medmoderskab bliver fritaget for retsafgift på samme måde som faderskabssager

i lovforslaget og det glæder mig høringsparterne har så til gengæld været ret kritiske i forhold til det vigtigste element i lovforslaget som også flere har været inde på i dag forslaget om at styrke statslige myndigheders adgang til at møde i civile retssager ved egne ansatte er blevet kritiseret af både advokater og dommere advokaterne har blandt andet henvist til at en ekstern advokat bedre end myndighedernes egne ansatte kan vurdere om en retssag overhovedet bør føres og at det derfor styrker modpartens retssikkerhed at myndigheden er repræsenteret af en advokat lad mig slå fast at jeg lægger stor vægt på retssikkerhed jeg går ikke ind for at begrænse retssikkerheden for at staten kan spare nogle advokatudgifter men lovforslaget begrænser imidlertid ikke retssikkerheden lovforslaget giver statslige myndigheder en mulighed de ikke har i dag

at ansætte en person med den særlige opgave at møde i civile retssager for myndigheden vi giver altså statslige myndigheder mulighed for

jeg gerne understrege at de statslige myndigheder jo allerede i dag kan vælge at møde i en civil retssag ved en af

det er der slet ikke noget nyt i det nye er at medarbejderen kan være ansat med den særlige opgave at møde i retten det kan da kun ses som en styrkelse af kompetencerne

også værd at bemærke at en advokat først og fremmest repræsenterer sin egen klient når en statslig myndighed antager en advokat skal advokaten således varetage myndighedens og jo ikke modpartens interesser og offentlige myndigheder er forpligtet til at handle sagligt og i overensstemmelse med god forvaltningsskik og offentligt ansatte skal

pligter om blandt andet lovlighed sandhed og faglighed der er ingen grund til at tro at risikoen for at en myndighed handler usagligt vil stige fordi myndigheden møder i retten ved egne ansatte i stedet for ved en ekstern advokat dommerne har navnlig henvist til risikoen for at statsligt ansatte uden advokatuddannelse ikke vil være dygtige nok til at føre en civil retssag på en professionel måde det vil imidlertid ikke være

at sende en ansat i retten der ikke er dygtig nok til at føre sagen myndighederne risikerer jo i værste fald at tabe sagen på den konto så når en statslig myndighed vælger at møde i retten ved en ansat vil myndigheden derfor i sagens natur lægge vægt på at den ansatte er i stand til at føre retssagen på en professionel måde

det kan gå galt i enkelttilfælde men jeg mener imidlertid ikke at den principielle risiko for at en ansat kan begå fejl bør afholde os fra

at statsligt ansatte kan møde i retten for myndigheden faktisk er forslaget udformet sådan at det mindsker risikoen for fejl i den enkelte sag vi giver jo med forslaget netop mulighed for at ansatte kan specialisere sig i

jeg sagde før kan en statslig myndighed allerede i dag vælge at møde i en civil retssag ved en af sine ansatte men medarbejderen må bare ikke være ansat til den særlige opgave at møde i retten samlet set

og brugt tåregas mod politiet

betjente blev udsat for vold fem betjente kom til skade og en betjent måtte endda indlægges samme dag blev seks og tyve personer anholdt i forbindelse med en

i konfrontation med hinanden det er fuldstændig uacceptabelt og helt vanvittigt fodbold som er noget

ro og orden skal ikke ende

på denne måde med tilskadekomne og med et kæmpe kæmpe ressourceforbrug hos politiet derfor skal det stoppes nu lovforslaget her lægger op til

det markeres meget klart at maskering i forbindelse med fodboldkampe er fuldstændig uacceptabelt allerede første gang det sker vil man gå til fodbold

karantæneperioden i alvorlige tilfælde og strafniveauet for overtrædelse af generelle karantæner forhøjes og der vil også blive indført krav om konkrete beredskabsplaner i forbindelse med idrætsbegivenheder hvor der er forhøjet risiko for uroligheder det er rigtig gode initiativer

som vi også har efterlyst ja sidste gang var meget meget store uroligheder og politibetjente der kom til skade og derfor kan vi selvfølgelig støtte den her del men vi

ser også at der er et yderligere behov for

sætte ind over for det her derfor vil vi egentlig opfordre ministeren til

har set i weekenden handler ikke kun om det der sker inde på stadion

den store effekt over for denne gruppe

her i dag men håber at vi kan drøfte

hvordan vi kan udvide karantænemulighederne og hvordan vi kan få dem til at virke også uden for

de her kampe løber af stabelen så man ved at de de ikke befinder sig i nærheden af

tage en en åben drøftelse af den del

i særlige tilfælde som det vi så i weekenden hvor det altså foregår uden for stadion

for livet familier der har børn med folk der møder venner

en pilsner eller to nyder en pølse til har gode minder det er fodbold det er sport det er glade øjeblikke som man

sig resten af livet

det vi var vidne til i weekenden hvor det gik helt galt

mod halvfjerds betjente blev slået på fik kastet sten eller kasteskyts efter sig og hvor nogle af betjentene blev såret

det har ikke noget med fodbold at gøre det har noget med bøller at gøre for de mennesker der gjorde det er netop bøller regeringens forslag som vi behandler nu er derfor et godt forslag vi ser det ikke alene som muligheden for at man kan slå hårdere ned på en gruppe som er ekstremt voldelig og ekstremt farlig både over for almindelige mennesker og over for vores betjente men vi ser det faktisk også

alt det gode og positive der kan knyttes op på sport i almindelighed og i særdeleshed fodbold derfor

er det et godt forslag som vi selvsagt støtter

forslaget her giver mulighed for at det bliver lettere for politiet at bruge redskaber

til at holde folk væk altså give karantæne

maskerer sig det er rigtig rigtig positivt man har tænkt sig

i de her situationer fra to til fire år det er det rigtige skridt man tager men fra dansk folkepartis side mener vi ikke nødvendigvis at man bliver et bedre menneske af at holde sig væk fra en fodboldkamp i fire år hvis man ikke har kunnet finde ud af det efter to år så lærer man det nok heller ikke efter fire så vi kunne sagtens forestille os at

den her del så lægges der op til at første gang man

at man harmoniserer det her fordi der

hvor folk har fået forskellige sanktioner og det er egentlig godt at man lægger en fast linje og siger at det

men vi kunne også godt forestille os at man kunne give dem noget ekstra

jeg tror at klubberne bærer et enormt ansvar i hvert fald et enormt ansvar for hvem det er man lukker ind på stadion hvad det er der sker på stadion og der er det vigtigt at

man selvfølgelig er sig det ansvar bevidst

også nogle punkter hvor vi synes at forslaget ikke helt kommer i mål for eksempel

som jeg gerne vil bruge lidt tid på

ikke være med til at dække nogle af de økonomiske konsekvenser der er ved at have politiet på pletten i så stort tal jo det synes vi er en fin idé vi synes faktisk det er rimeligt at man slår hårdere ned

vi også stille os fuldstændig til rådighed

hvis regeringspartierne venstre eller andre

gerne stillere på det men vi kommer også gerne til at lægge stemmer til

ser vi ikke noget problem i overhovedet den socialdemokratiske ordfører rejste før muligheden for meldepligt for folk der måtte have karantæne det synes jeg også er helt fint det kan vi også tage tage med i hatten men vi ser altså også gerne at man tager nogle hårdere metoder i brug over for de her folk mens det hele står på hvorfor ikke bruge muligheden for vandkanoner

hen gøre de her folk rigtig våde

i hvert fald kedeligere at slås med politiet

det her var et redskab man brugte

også været forslag fremme i debatten som vi ikke synes så godt om et af forslagene har været at man skulle pålægge nogle klubber at spille uden tilskuere

det er jo ikke de mange tusind almindelige mennesker der sætter stor pris på at se en fodboldkamp og som godt kan opføre sig ordentligt der indirekte skal straffes fordi nogle få bøller går amok det er bøllerne der må tage ansvaret for det de har sat gang i og det er bøllerne der skal skal straffes for det

glemte vist at hilse fra sf og sige at sf støtter forslaget så nu

i opdrag at bringe denne meddelelse

sikkerheden ved idrætsbegivenheder lad mig lige sige

for størstedelens vedkommende vedrører det der foregår inde på stadion jeg tror det

vi sondrer mellem det der foregår inde på stadion og det der foregår væk derfra jeg skal

i min tale knytte nogle bemærkninger til det

inde på stadion har vi gudskelov rimelig styr på tingene og vi får da ikke mindre styr på det via dette glimrende forslag fra justitsministeren

letter adgangen til

meddele karantæne således at

blandt andet karantæne nu også

ved jo allerede i forvejen at karantæne kan meddeles hvis der

er begrundet mistanke om at man overtræder eller vil overtræde

fra stadion når der er hjemmekampe og tre tusind

et udmærket redskab herudover

bliver der mulighed for at skærpe karantæneperioden så det ikke bare er to men derimod fire år vi taler om

straffen skærpes således at førstegangstilfælde giver fem tusind kroner i bøde og i andengangstilfælde bliver det ubetinget fængsel i ti dage

udarbejdes beredskabsplaner

så vidt så godt for så vidt angår selve forslaget så kan jeg ikke undlade at knytte et par bemærkninger til

jeg tror det er beskæmmende for de fleste danskere at se hvordan skatteborgernes penge jeg tænker på

på tidspunkter omkring fodboldkampe det vil altså sige

der skal være ballade og den ballade finansierer skatteborgerne altså ved at sende politi i rigeligt omfang ud

med det resultat som min kollega har nævnt

afsendt et spørgsmål til justitsministeriet

vil gerne have belyst hvilke muligheder vi har efter gældende lovgivning eller

og formålet er at de pågældende der er skyld i det her og fuldt bevidst sætter det her op på bestemte tidspunkter

også kommer til at betale for de udgifter som deres handlinger krævet det er jo i første omgang politiets udgifter det seneste tal jeg har fået at vide der skulle være oplyst fra

weekendens ballade har kostet en

i polititimer og trehundredetusind

hvordan man regner tallene ud så

se at der allokeres utrolig mange betjente til det her og det synes vi simpelt hen ikke er rimeligt man kan gøre på skatteborgernes regning derfor afventer vi

justitsministeriet kommer med af

er jo sådan i danmark at vi

at en domfældt tillige kan få en regning på politiets bistand på dommerens bistand på

ligesom en del af den pakke vi har i samfundet her men jeg synes

i de her helt specielle tilfælde hvor man bestiller balladen for nu at sige det på den måde og dermed også bestiller de udgifter som medborgerne skal skal betale vil det ikke være

som delvis blev adresseret i talen jeg synes det var et godt forslag det gik jo ud på at de her bøller simpelt hen skulle skulle være med til at lægge i kassen

nogle betydelige ressourcer på vores hårdt prøvede politi i øjeblikket

for den udgift man har forvoldt samfundet i det her tilfælde

det kan lade sig gøre af en eller anden grund det vil nok i øvrigt også være lidt vanskeligt at gøre op men så er det bare jeg beder justitsministeriet om

at redegøre for hvad der så måtte være muligt altså enten at det er muligt eller

noget andet måtte være muligt og det kunne være en tillægsbøde eller lignende og når jeg har den redegørelse vil

ikke stå og svare på om jeg kan støtte et ændringsforslag som jeg ikke ved hvad går ud på og

jo i en situation hvor jeg siger at vi i hvert fald er på vej på en ny boldbane for nu at bruge det udtryk

det kan man også godt forestille sig men alt skal jo have en grænse og her er grænsen sat til fire år

se hvordan det her virker de fleste bliver dog ældre med årene

det er selvfølgelig fuldstændig utilstedeligt og hører ingen steder hjemme jeg er måske så også ekstra ked af det på grund af kampens udfald men

det lovforslag som vi behandler i dag er en skærpelse af tidligere lovgivning der skal begrænse uroligheder ved højrisikokampe i professionel dansk fodbold der er lovgivet om det i to tusind og otte og igen i to tusind og tretten alligevel

det er typisk omkring parken på østerbro i københavn eller omkring brøndby stadion i brøndby alt efter hvem der nu

spiller på på hjemmebane der er tænkt

kan løses og som det fremgår af lovforslaget

fodboldens organisationer og de organiserede fodboldfans gået ind i en god dialog med myndighederne

støtte varmt i enhedslisten hvis vi skal

altså de firmaer som tjener penge på fodbold kan pålægges at udarbejde konkrete beredskabsplaner

når vi bruger samfundets penge på at lade politiet skabe sikkerhed omkring kampene kræver det en udstrakt grad af samarbejde mellem politiet og

herunder udarbejdelse af beredskabsplaner så den del af lovforslaget har vi ingen indvendinger imod

beføjelser til at flytte kamptidspunktet for højrisikokampe til tidligere på dagen så tilskuere ikke skal gå fra stadion efter mørkets frembrud

det er en sen kamp det var en ganske fornuftig ændring

i to tusind og tretten til gengæld har vi det svært med karantæner der er pålagt efter politiets skøn og retsusikkerheden vokser hvis folketinget vedtager det her lovforslag nu stilles der som der står i bemærkningerne til lovforslaget ikke længere krav om at politiet skal kunne pege på konkrete omstændigheder der sandsynliggør at den pågældende ellers på ny ville foretage strafbare handlinger der skal bare være en begrundet mistanke om overtrædelse om overtrædelse af maskeringsforbud der overlader lovforslaget efter vores mening for meget til politiets skøn vi har domstolene til at træffe afgørelser ikke politiet vi har domstolene til at træffe afgørelser der griber ind i borgeres liv ikke

er lovforslaget som så meget andet her i huset og det må jeg jo bare sige præget af en

forbrydelser vi vil gerne se det dokumenteret at strengere straffe skulle virke forebyggende over for tilskueruroligheder ved fodboldkampe før vi eventuelt stemmer for strafskærpelse på det her område så samlet set bliver det altså et nej herfra hvis lovforslaget ser ud som det gør nu men justitsministeren kunne selvfølgelig vælge den fornuftige løsning som en af hans forgængere herre morten bødskov valgte i to tusind og tretten da vi sidst lovgav på det her område at dele lovforslaget op hvis det sker vil vi meget gerne støtte det element der handler om beredskabsplaner

lovet at hilse og så kan man selv vurdere om det er en hilsen langt fra eller tæt på fra radikale venstre og sige

men jeg ved at det er meningen at en fodboldkamp skal være underholdende og at det skal være spændende og hyggeligt at gå til en kamp

lovgive om fra christiansborg og det er nok også meget godt men vi kan sørge for at det er trygt og sikkert at tage på stadion for at se fodbold for dem der måtte have lyst til det og det er det vi forsøger på med det her lovforslag vi hæver blandt andet karantæneperioden fra to til fire år i alvorlige sager og vi ensretter strafniveauerne for overtrædelse af karantænerne

det er selvfølgelig helt uacceptabelt og den opførsel skal vi

så godt vi kan sådan at fodboldfans kan se en kamp uden at få det ødelagt af kedelige typer som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt

væsentligt at gøre i politiske sager så man ikke går

topklubben silkeborg if det er de også i dag

og der havde vi ikke helt så store udfordringer

man holdt møder med divisionsforeningen på tværs når man mødtes

enormt stort fokus på det her og de implementeringer som sker med

dengang og jeg oplevede også dengang at alle var meget enige om at det

vi lige skal have fundet ud af om der er noget kritisabelt i men

sikre at der ikke sker uroligheder men det er netop heller ikke nødvendigvis fodboldtilhængere

og uromagere der nok havde fundet steder at skabe uro ligegyldigt om der

hvor der er størst mulighed for at skabe mest mulig ravage det sker ikke

har de helt sikkert et ansvar og det kan meget vel være at man skal lægge endnu mere over på dem

min oplevelse at der allerede i dag både i de små klubber og i de store som det handler om her primært brøndby og

københavn er meget stor selvindsigt i det ansvar de sidder med og der bliver også brugt store ressourcer på det

har fået overleveret af vores justitsminister og kom med her for et par dage siden

for det var noget vi alle sammen havde sammen det synes vi er en ret god indstilling til det her område hvordan gør vi så op med at der er nogle skatteborgeres penge vores alle sammens penge der ryger direkte i afløbet som man kan se i en weekend som den der lige har været i millionstørrelsen

vi se på i udvalgsbehandlingen om er mulighed for at gøre noget umiddelbart ligger det os fjernt i

samtidig lyder det også juridisk svært

straffe enkeltpersoner med bøder som

en til en med politiets udgifter men det må vi se på vi afviser det ikke vi

også på alle mulige andre områder til at sige at det er arrangørernes ansvar at sikre sikkerheden og ikke politiets og dermed også give arrangørerne ansvaret for de udgifter

en glidebane

omkring maskeringsforbuddet som jeg læser det umiddelbart som ny retsordfører

en hooligan iklædt et tørklæde så man kun kan se øjnene og så måske et enkelt lille klubikon

og der er vi i hvert fald villige til at se på om ikke

bruge det til noget i forhold til at sanktionere og indføre karantæne også men

er personligt involveret i noget med

der opstår konflikter så tror vi ikke så meget på at hæve straffen vi tror

gøre noget for egen vindings skyld kan det godt være det hjælper så vi er heller ikke afvisende over for

kan måske være med til nogle ændringer hist og her men jeg

det er vigtigt sluttelig at sige at fodboldklubberne gør enormt meget allerede og

man ikke bare kan pådutte dem ved en højrisikokamp at sige som der står i et af høringssvarene at der skal stilles fem hundrede mand hvis de har

for at det er nok med hundrede så er

tager en dialog for der er altså noget viden til stede i klubberne også men mon ikke klubberne er meget enige om op om det vi nu lander på her

tryghed på danske fodboldstadions som har til formål at bekæmpe urolighederne ved fodboldkampe

det sker sjældent og er mere undtagelsen

og det går faktisk meget godt

en masse hooliganslåskampe det var i hvert fald det der dominerede nitten halvfemserne det er blevet rigtig meget bedre klubberne har taget et større ansvar

inden for stadion jeg mener også at

i dag jeg har ladet mig fortælle at

formanden for en fanklub blev interviewet her til morgen

en masse politiressourcer som godt kan bruges til meget andet

store politiressourcer og jeg synes det er ærgerligt at der bliver brugt

her nogle har været ude at sige

den diskussion havde man også omkring rasmus paludan han er far out i sine holdninger men når han

benytter han sig af sin grundlovssikrede ret og så vælger politiet

og det med at sige at det skal han selv betale eller at de der bliver beskyttet i danmark selv skal betale for beskyttelsen er en glidebane og

selvfølgelig fuldstændig forkasteligt at der opstår scener som dem vi har set her i weekenden og det er ærgerligt for flertallet af tilskuerne jeg er meget ofte inde og se fck og de spiller godt i øjeblikket det gør brøndby

får vi ikke så meget ballade men jeg er ofte derinde med min søn

fodbold og være sammen med andre

der er altså en masse almindelige mennesker der tager til fodbold med venner og familie og som ikke er interesseret i andet end at hygge sig og se

ikke ødelægges af en lille gruppe hooligantosser dem skal vi bare have ud hurtigst muligt forslaget

som vi behandler nu er netop målrettet denne gruppe af hooligans og det handler blandt andet om at gøre det nemmere for politiet at give karantæne til folk der bryder maskeringsforbuddet til en fodboldkamp vi øger karantæneperioden

strafniveauet vi sender et klart signal om at den slags opførsel ikke hører hjemme

de danske stadions forslaget indeholder også initiativer der har til formål at forbedre beredskabet i forbindelse med højspændingskampe

forbedre samarbejdet mellem politi og klubber den slags scener som vi så i weekenden skal være fortid i danmark for de fleste forbinder fodbold med en pølse i pausen og hygge med familie og venner

i en måske forkert bemærkning fra talerstolen da jeg hørte herre rené gade

en en topklub

ensrette strafniveauet og samtidig behov for at strafniveauet forhøjes med lovforslaget lægger vi op til at det første gang man overtræder en generel karantæne koster en bøde på fem tusind kroner hvis man så overtræder karantænen igen slår vi hårdere

derfor som udgangspunkt ti dage i fængsel endelig er det afgørende at der er et godt samarbejde mellem aktørerne på fodboldområdet når en kamp skal spilles politiet og fodboldklubberne formår i fællesskab generelt

indsats men der er nogle helt særlige udfordringer i forbindelse med højrisikokampe altså kampe med et særlig højt spændingsniveau det er vigtigt at sikre et stærkt samarbejde omkring disse kampe og derfor giver lovforslaget mulighed for at politiet kan beslutte at klubben skal udarbejde en beredskabsplan for den sikkerhedsmæssige indretning og afvikling af kampen beredskabsplanen skal godkendes af politiet den skal bidrage til at der

tages de nødvendige forholdsregler

er sikkert og trygt at gå til fodbold der er behov for at sætte hårdere ind over for den kerne af fodboldbøller vi har set og samtidig tegner de seneste års udvikling et overvejende positivt billede som skal fastholdes så fodboldfans kan være trygge ved at gå til fodbold på stadions

det er det som lovforslaget her skal være med til at sikre

høre mig frem til at der er flere partier som har nye forslag til hvordan man kan gøre det her lovforslag bedre

jeg da bare høre hvordan ministeren stiller sig til dem

der har været nævnt noget med at man skal kunne lade dele af den her politiopgave finansiere ved at det er fodboldbøllerne der der skal betale i form af bøder der har været nævnt forslag om meldepligt for kendte fodboldbøller så man ved hvor man har de her folk inden

man skulle bruge vandkanoner noget mere uden for stadion for

hugger bremsen i men jeg mener at det må være politiet der

jeg forstår jo godt den der holdning om

kan være rimeligt at vi skal bruge pengene på den måde

jeg er bare meget meget bange for at vi begynder med det jeg tror

sådan en delvis privatisering af politiet det er jeg simpelt hen meget meget bekymret over

hvad er det næste skal folk der går i byen i nattelivet

hvor går den grænse det er lidt det jeg er bekymret for jeg tror bare vi må sige at en af grundene til at vi har et politi

at tage sig af dem der bare er nogle idioter og ikke kan finde

det koster nogle penge at skabe lov og orden og derfor er

den del af det nu har jeg så

spørgsmål af herre preben bang henriksen og det må vi så

for jeg kan heller ikke stå heroppe og sige hvad lovligheden er af det ene og det andet

ind for at det er klubberne der skal betale for politiindsatsen det

være en forfærdelig glidebane eller at det er fodboldfans der skal finansiere det over

billetten til den her fodboldkamp men at man måske snarere siger at vi kunne kompensere det her ved at det blev nogle sindssyg heftige bøder vi lagde på de her folk altså at man

hen skulle betale noget mere så det ikke bare er politiressourcer for millioner vi hælder direkte

i kloakken hvert år når der er nogen der ikke kan opføre sig

bare en kommentar en opfordring at ministeren vil lægge sig i selen for at man kan bevæge sig

er så det politiet kan give og det skal også gerne stå mål med noget andet jeg vil bare lige minde om her jeg er helt sikker på at spørgeren godt ved det

sådan i dag at hvis klubberne vil

kan de give livsvarige karantæner og det kunne

er forskel på at være en bølle og tage til fodboldkamp og så på at være fodboldfan og gå til fodboldkamp søndag eftermiddag helt stille

hvis man er ægte fodboldfan kaster man ikke med sten eller slår andre mennesker eller

overfalder andre fodboldfans er folk der elsker fodbold de andre

plads tak til ministeren

som har bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til retsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

en tidligere og mere målrettet forebyggende indsats over for de cirka syv hundrede børn og unge der årligt begår grov kriminalitet såsom vold voldtægt eller våbenbesiddelse den nye indsats skal altså sikre at vi tidligere får øje på de unge der begår

den grove kriminalitet så den ikke får lov til at udvikle sig

barnet og den unge bliver hårdkogte kriminelle kernen i aftalen er at samarbejdet mellem myndigheder og

det er nemlig sådan i dag at langtfra alle kommuner er gode nok til at få unge kriminelle på ret køl ligesom samarbejdet mellem myndigheder langtfra altid er godt nok desuden kan man af og til få den mistanke at nogle kommuner vælger indsatserne til de unge på baggrund af økonomi

gøre klart hvad det er for børn og unge vi taler om det er grove forseelser som narkohandel røverier og vold

men derimod den gruppe af børn og unge hvor

der statistisk set er stor risiko for at de havner som voksne kriminelle hvis ikke de får brudt den dårlige adfærd tidligt i livet

ikke bliver sænket det var ellers et klart og entydigt valgløfte fra regeringspartierne og dansk folkeparti

giver mening er vi endt på en aftale der alene bygger på socialpolitiske elementer ingen straf ingen ungdomsdomstol ingen børnefængsler i den forbindelse vil

sige at jeg synes det er rigtig ærgerligt at der har været så mange myter og deciderede usandheder fremme om såvel aftalen som lovforslaget her for nej man kan ikke bare lægge fyrre procent ekstra

et forslag for lige at styrke sin debatposition det er simpelt hen ikke en reel måde

når man påstår at aftalen sænker den kriminelle

og sætter børn i børnefængsler hvilket jo faktuelt er forkert i socialdemokratiet vil vi meget gerne lytte til forbedringsforslag og kritik

i høringsfasen som vi har haft anledning til at drøfte med justitsministeren og for store deles vedkommende

ændret og præciseret det gælder særlig ønsket om at gøre nævnet uafhængigt det bliver nævnet

har vi sikret at det er klart og præciseret at uniformeret politi selvfølgelig ikke skal troppe op på skoler eller i hjemmet og afhente børn eller unge ligesom fns børnekonvention klart er skrevet ind i aftalen for selvfølgelig må der ikke være tvivl om

side havde vi gerne set at de børnesagkyndige der sidder med i nævnet fik stemmeret

ikke imødekommet men vi tager det op igen med ministeren under de kommende evalueringer

netop evalueringer og opfølgninger er der blevet mange af og for os er det helt afgørende at vi fra politisk hold følger arbejdet med bekæmpelse af ungdomskriminalitet tæt for selvfølgelig kommer vi til at holde meget meget nøje øje med at der ikke indføres en kriminel lavalder ad bagdøren eller at aftalens intention om alene at være en social indsats skrider skulle det vise sig at hele eller dele af aftalen ikke lever op til den politiske intention om at bringe børn og unge tilbage på ret kurs og tilbage i fællesskabet tidligt

i socialdemokratiet selvfølgelig klar til at diskutere det

de nødvendige ændringer i arbejdet med at styrke indsatsen rettet mod ungdomskriminalitet har der

mulighederne for øget differentiering

differentieret anbringelse på døgninstitutioner det fremgår også af en række høringssvar

den her aftale at gøre men netop fordi

jeg gerne gøre det helt klart at vi i socialdemokratiet gerne vil sætte fokus på en mere målrettet og individuel anbringelse baseret på eksempelvis alder køn og årsag

det er ikke hensigtsmæssigt at en elleve årig selvmordstruet pige

seksten årig voldsmand lovforslaget indeholder også en en række nye redskaber til opholdssteder eksempelvis

vi har siddet og fundet på i aftalekredsen det er rent faktisk et ønske fra

og det er flere af de redskaber som bliver givet til institutioner og derfor kunne jeg også godt have håbet at nogle af dem der har kritiseret de redskaber havde været med på de studieture vi eksempelvis har været på i retsudvalget eller

forsøgte at skade hinanden fordi de har set unge der har fremstillet

skade andre med af eksempelvis tandbørster knive

det er gode redskaber og vi synes

opholdssteder som igennem lang tid har

på den baggrund skal jeg meddele at vi fra socialdemokratiets side støtter lovforslaget men jeg vil samtidig også sige at vi kommer til at følge implementeringen af og erfaringerne med loven

afklaring på nu for det første

ingen straf mener socialdemokratiet virkelig at der ikke er nogen elementer af straf i det her lovforslag

modstandere af det her lovforslag så derfor

undrer det mig lidt at ordføreren står og siger at det her lovforslag er blevet til på baggrund af ønsker fra institutionerne

er fra den sociale redskabskasse der bliver vi nødt til at være meget klare fordi straf er noget man bruger i den

strafferetlige redskabskasse straf er ikke noget man bruger

det er alene sociale initiativer som

rettet mod de unge hvis man i fri fortolkning mener at det er en straf at

skulle gå til fodbold eller rydde op efter sine skader

godt sådan selv begynde at definere det som straf men når vi arbejder med love tror

de forskellige begreber hører hjemme straf hører altså

helt rigtigt at der har været omkring hundrede interessenter involveret i i tilvejebringelsen af det her udspil endda ad flere omgange nogle ønsker redskaber

andre ønsker ikke redskaber men det ændrer altså ikke ved at dem der har ytret ønske om eksempelvis større alarmer

nogle sociale indsatser og noget der er strafferetligt

på noget der minder om straf men jeg vil da gerne

for trine bramsen nævner selv at der

involveret i processen

selv lave sine egne begrebsafklaringer

så håber jeg at fru rosa lund har læst

bliver afvist med at den kritik de har er myter og misforståelser altså man kunne jo også tænke at det så måske var fordi lovgivningen var uklar hvis

alene det at det faktisk bliver behandlet på den her måde lige nu at det er justitsministeren der fremsætter forslaget og ikke socialministeren og at det er retsudvalget der skal behandle forslaget

peger jo i retning af at det ikke er sociallovgivning vi er ved at lave nu

godt tænke mig at bede ordføreren om

da vi havde regeringsmagten sammen det blev også lanceret i regi af justitsministeriet selv om der var flere ministerier der var inddraget i i arbejdet

ændret på det i forhold til høringssvarene

håber jeg da at fru trine torp har læst alle de steder hvor de

er jo ikke så få steder at der er sket imødekommelser jeg nævnte dem selv

så der er da bestemt blevet lyttet til

de kritiske høringssvar men det er simpelt hen ikke rigtigt når man påstår at der er tale om straf eller

helhedsorienteret og bygge på barnets egne ressourcer og tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af barnets

vi har indgået sammen med regeringspartierne og

det klare sigte at

hvirvles ud i et miljø hvor man ikke kan bunde at færre børn og unge skal være en del af et kriminelt miljø hvor man

meget tidligt får startet

at begå kriminalitet og ikke rettes op og så til sidst ender med at sidde i et voksenfængsel ikke som barn i et voksenfængsel for det gør vi ikke i danmark det kunne vi ikke drømme om at gøre i danmark men fordi vi ikke ønsker at børn og unge der meget tidligt får en skæv start på tilværelsen og roder sig ud i kriminalitet skal vokse op og blive voksne kriminelle der kommer til at spilde størstedelen af deres liv i fængslerne med masser af ofre til følge derfor er det en god aftale vi har lavet sammen med regeringen og socialdemokratiet

den aftale vi har lavet jeg mener godt at de partier der er en del af den kan ranke ryggen for det vi gør her sætter ind på to helt afgørende områder som jeg synes vi kan være rigtig fint tilfredse med som en del af forslaget indføres de her ungdomskriminalitetsnævn hvor man altså i en alder fra ti år hvis man er mistænkt for at have begået noget rigtig grimt

der er en gruppe af forskellige personer omkring en der allerbedst og sammen kan iværksætte de nødvendige reaktioner der skal til for at den unge stopper med at begå kriminalitet

bevæge sig ud i et område hvor man på et eller andet tidspunkt senere i sit liv ender i et voksenfængsel hvis

set rigtig godt derudover kigger vi på de lukkede institutioner det synes jeg der har været god grund til der fastsættes nogle retningslinjer den socialdemokratiske ordfører nævnte

i virkeligheden synes jeg jo at det er et område hvor man sagtens sagtens endda kan bruge mere energi det er heldigvis også det der lægges op til i aftalen det kommer jeg tilbage til

på den ene side har vi brugt tyve år på at diskutere

en sagsbehandler eller en dommer der skal placere børn og unge som får en dårlig start

eller et tværfagligt team eller en sagsbehandler jeg tror ikke at det er det møde med systemet som gør en enten rigtig godt eller rigtig skidt jeg tror selvfølgelig det er godt at der er flere kloge hoveder der mødes

kan se de forskellig perspektiver og det er egentlig den løsning man er kommet frem til i aftalen men jeg tror også at man i løbet af de seneste mange år i danmark har forsømt den vigtige debat der

hvad det så er den unge mødes med på den anden side

alle mulige andre ting den er blevet drevet af en debat om

men der har måske været utrolig mange følelser i i den her debat jeg vil sådan bare nævne

fra de seneste uger efter at vi har indgået den her aftale indfører regeringen dansk folkeparti og socialdemokratiet med den her aftale børnefængsler i danmark smag lige på ordet børnefængsler gør vi det nej

er det nyt at ti årige kan ende på en lukket døgninstitution med den her aftale nej det er det heller ikke og er den her aftale på kant med konventionerne nej

så heller ikke jeg må bare sige at den her debat har været decideret giftig jeg har ikke i mine tre et halvt år som retsordfører oplevet en debat der er så lidt drevet af saglighed og så meget drevet af nogens ønske om at gøre sig bemærket

medierne jeg synes faktisk ikke at det har været særlig behageligt at være vidne til

drevet af et ønske om at se tingene som de nu engang er og udforske forskellige vinkler jeg tror godt jeg kan sige at vi fra

side har stillet ufattelig mange spørgsmål til forskellige ministre over lang tid for at finde ud af hvad der har været op og ned

her situation og jeg er faktisk rigtig godt tilfreds og stolt af det vi er nået frem til

måde det her har været behandlet på

i sidste uge lejlighed til at tage til holland i et

men havde også muligheden for at diskutere ungdomskriminalitet

nogle af de folk der arbejder med det dernede både

er fuldstændig vildt i forhold til hvad andre sammenlignelige lande i europa kunne finde på at gøre måske snarere tværtimod måske snarere tværtimod er danmark drevet af at være et land hvor vi som partier sætter os ned og laver nogle aftaler og faktisk lægger alt det der tidligere gods

se om vi ikke kan lave et system hvor det rent faktisk batter noget og hvor det

vi i fremtiden skal kigge institutionsområdet igennem

skal det være baseret på viden det skal være baseret på at vi ser de her sager fra forskellige vinkler og at vi når vi har gjort det kommer frem til hvordan det skal se ud derfor

har vi også god tid til at vente på det vi har god tid til at afvente at regeringen bliver klar med det der skal gøres klar til os og selvfølgelig også at vi tager hensyn til den anden part eller den tredje part i den her aftale som er

lade være med at tænke på

hvor vi i virkeligheden har diskuteret nogle helt forkerte ting hvor vi har diskuteret om det var dommeren eller socialrådgiveren der skulle være

afgørende for hvad der skulle ske med børn

burde være noget af det allervigtigste er nemlig hvordan man begrænser at der kommer flere unge kriminelle

man genererer en masse ofre der også bliver skadet og får et

jeg synes egentlig det er tankevækkende at det er den måde debatten har kørt på noget af det vigtigste

børn og unge der har fået en dårlig start

kunne have otte og halvfems forskellige niveauer i det her land i otte og halvfems forskellige kommuner der ser jeg altså en utrolig stor fordel i at man nu får nogle standarder

der gør noget der er galt og bor i nordjylland eller på sydsjælland

hvor i landet man har boet

barn der kommer til at hugge en marsbar nede i det lokale supermarked det er der overhovedet ikke tale om

om at man har gjort noget der er rigtig slemt og så synes jeg selvfølgelig at vi har en forpligtelse uanset om det

der skal iværksættes en meget mild social foranstaltning

vil foregå i et helt andet regi eller i et helt andet spor eller om det er noget der er meget hårdt så synes jeg da at der skal tages hånd om det for jeg synes ærlig talt at det er sørgeligt

det vil være en falliterklæring

ved at være gået jeg håber at få lejlighed til at svare på en masse spørgsmål fra medlemmerne jeg skal slutte med at sige tak til justitsministeren og regeringspartierne for et langt og synes jeg konstruktivt forløb om den her pakke men også tak til socialdemokratiet for for det her forløb det har været meget langstrakt men jeg synes at vi har fået det bedste ud af

har at gøre med en ganske

der er meget meget udsatte de fleste

ganske sårbare unge og de har jo brug

støtte og vejledning til at udvikle sig til at blive

det som jeg bider mærke

er at der bliver henvist til sagligheden

kunne bare godt tænke mig at høre hvad det er

professorer

der blev brugt indgik som element i min ordførertale for det synes jeg

jeg var inde på jeg synes ikke at det her er straf med straf på overhovedet

hvis man er et barn der som ordføreren siger

er et udsat barn og har brug for hjælp støtte og vejledning så må det da være den bedst mulige hjælp støtte og vejledning at det man skal videre til er noget der visiteres af en bred vifte af fagpersoner der sidder i det her nævn

uafhængigt kan kigge på den her sag fra forskellige vinkler

og jeg synes ikke det er

en masse hårde skæbner og det er jo dem vi skal tage hånd om og sørge for kommer videre og får et bedre liv end det de måske er vokset op i men jeg synes ikke

præmissen i ordførerens tale er også at det

ad pommern til og at der er en hel masse børn der bliver tabt men faktum

om der er nogen fagpersoner der støtter

som alle eksperterne går og påpeger over for regeringen og dansk folkeparti

for hårdt system på nogle punkter der ser vi jo også at ungdomskriminaliteten er faldende skulle jeg så vende det om og

halve argumenter som ikke hænger sammen

i såvel den nye lov om familieret som ordførerens eget parti

flytning af børn fra et anbringelsessted til et andet har der været en bred kreds af partier som har ønsket

for børn medmindre det

undrer det mig bare lidt hvordan det her forslag rimer den intention som i hvert fald

nemlig at vi skal bringe de situationer hvor børn

hentes ved politiets hjælp

jeg siger da ikke at politiet skal rykke ud babu babu og hente en eller anden

kan jo sagtens sørge for at der bliver taget hånd om folk på en anden

landbetjent og siger

hvis der er andre der synes det er fint at det er andre der henter dem er ganske udmærket det er helt fint men der kan også være enkelte situationer hvor det kan være nødvendigt så må jeg sige vi har ikke et ondskabsfuldt og forfærdeligt politi i danmark vi har

som godt er i stand til at håndtere de forskellige situationer

en lille smule ked af det når man på den måde taler ned til politiet og får det til

har om omsorg og straf mener ordføreren fra dansk folkeparti at det her lovforslag har elementer af straf ordføreren er selv inde på at det her betyder at

der mistænkt og

som måtte være mistænkt af politiet for at have gjort noget og jeg skal lige understrege at mistænkt jo er der hvor politiet under normale omstændigheder hvis en person havde været over den kriminelle lavalder havde overgivet sagen altså hvor

den var startet med at køre hvad var der så sket med det nuværende system kontra det nye system

kommer du ind i en kreds hvor flere mennesker kan se på tingene fra flere forskellige vinkler og beslutte hvilken reaktion der skal fastsættes det synes jeg ikke der er meget straf i jeg synes der

en dommer politi præcis ligesom vi kender det fra det strafferetlige system

derfor at min påstand vil være at det har rykket sig meget

med på at det ikke ligger i straffeloven men jeg synes det har rykket sig

altså for nu at

være ret flinke venlige ordentlige mennesker

ikke fordi man benytter nogle der har hugtænder så lad os nu tage det

ikke se at der er ret meget faglighed der bakker op om

jeg er også politiker jeg er ikke ekspert

i høringssvarene det er muligt men jeg kan bare

det tager vi med at jeg så ikke forstår særlig mange af de bekymringer

anden sag og jeg synes at noget af det

sagt i den offentlige debat er ret usaglige børnefængsler kriminel lavalder på ti år

det synes jeg ikke er en saglig måde at behandle det her på

faktisk dybt oprigtigt når jeg siger at det system vi kommer til at indføre tror jeg

kan se at de faglige organisationer dem der skulle have ekspertkompetencen bliver hørt i det her lovforslag

men det er for mig at se en politisk betragtning det er ikke en en faglig betragtning

der er det der store brud der er en hel del partier som jeg synes burde sætte sig til forhandlingsbordet

for noget tid siden i stedet for

med videre forslaget har været debatteret i dagspressen og nogle har stillet sig kritiske over for forslaget

være med at komme med alle eksemplerne lad mig sige det lige ud det nemmeste ville have været ikke at gøre noget det nemmeste ville have været at glæde sig over kriminalitetsudviklingen her i danmark herunder udviklingen i ungdomskriminaliteten og så lade tingene være som de er tilsvarende kunne vi have ladet ghettoerne ligge og passe sig selv det

mange regeringer gjort før os

at få de skældud som vi nu har fået

gjort det samme omkring rockerne alligevel valgte regeringen at lave en omfattende rocker bande pakke på området for ungdomskriminalitet

der står for næsten halvdelen af kriminaliteten

med en til vished grænsende sandsynlighed vil være på vej ud i kriminalitet på en

bane det har regeringen ikke ønsket og tak for det

tale med repræsentanterne for brabrand boligforening vi havde også mulighed for at tale med det lokale politi på stedet og for den sags skyld også politidirektøren vi kunne høre at tingene gik fremad men vi kunne også høre fire historier om fire unge børn og deres start på det jeg godt tør kalde

drengen som begik sit første indbrud som tretten årig inden han fyldte femten år var han registreret fjorten gange hos politiet herunder i forbindelse med sager om indbrud tyveri røveri

hundrede og tredive gange hos politiet blandt andet vedrørende sager om brandstiftelse overtrædelse af knivloven hærværk

havde på daværende tidspunkt det er vel godt et halvt års tid siden

kammerat startede ud som otte årig med et butikstyveri inden han fyldte femten

var han registreret fem og tredive gange af politiet

brandstiftelse narko butikstyveri uro hærværk og røveri som seksten årig var han oppe på fem og tres registreringer i forbindelse med blandt andet rockerindblanding

på daværende tidspunkt var han

sigtet i syv strafbare forhold det er oplysninger som jeg har fra

som sagt indledningsvis ville det nemmeste for regeringen have været intet at foretage sig og lade per og

ahmed og abdulla sejle deres egen sø det gør regeringen bare ikke hvis forslaget vedtages oprettes ungdomskriminalitetsnævnet og ungekriminalforsorgen efter de regler som er i forslagene og som tiden jo ikke tillader en gennemgang af her ved førstebehandlingen der er lagt op til en behandling i et nævn sammensat af en dommer politi og kommune det er ikke enhver lovovertrædelse der kommer for nævnet det drejer sig om de tilfælde hvor den pågældende er mistænkt for grov personfarlig kriminalitet eller mistænkt for anden kriminalitet med overhængende risiko for at han

femten til sytten årige der er dømt ved domstolene og har fået en dom betinget af

retter ind efter nævnets afgørelse så oversendes sagen fra domstolen til nævnet nævnets afgørelse kan være en strafreaktion strafreaktion af mere genoprettende karakter vi har vist til hudløshed

her med den brandbil der skal vaskes

det er jo bare et eksempel det kunne også være fjernelse af graffiti og andet herudover kan nævnet give

alt sammen efter en konkret og individuel vurdering

det hele sker under overvågning

underafdeling af kriminalforsorgen men hvad med retssikkerheden vil mange anføre og det har også været genstand for debat

undre at vi ikke tidligere har beskæftiget os med retssikkerheden i det eksisterende system hvortil adgangen for en ung i dag jo også er politiets mistanke og hvor advokater kun medvirker ved tvangsfjernelse og hvor sanktionsmulighederne stort set er de samme som dem vi nu introducerer

undret sig over hvor retssikkerheden er

at peter ikke skal have straf i straffelovens forstand men snarere en kærlig hånd med henblik på at komme på rette spor men ja og det kan jeg sige til fru rosa lund som jurist skal jeg da ikke negligere at nogle af aspekterne i det her jo godt kan minde om straf altså hvis peter hader at vaske en brandbil men nævnet kommer med afgørelsen om at han skal vaske den

så vil peter nok opfatte det som en straf

jeg opfattede som straf og alligevel

hverken kalde på byret landsret eller højesteret

og kom også til at sidde efter jamen jeg savnede da nok en strafferetlig proces men der var ingen processer

er altså med andre ord nogle systemer

skal fungere rimelig hurtigt og rimelig gelinde

altså ikke tid til den helt store procedure

fru rosa lund selv sagde det rigtige nemlig at det

det ligger langt langt væk fra den traditionelle straffesag

det være sig ved at tvinge forældrene til at deltage i forældremøder eller andre af de tiltag der findes i de pågældende pålæg endelig retter vi indsatsen mod døgninstitutionerne med

af fællesarealer af hensyn til sikkerheden og etablering af døralarmer så man har større kontrol med tingene alle disse tiltag fra ungdomskriminalitetsnævnet fra ungdomskriminalitetsnævnet

over til tiltag over for forældre og institutioner

ikke morsomme men de er nødvendige og lad mig afslutningsvis slå fast de nævn der behandler de her sager er ikke nordkoreanske tribunaler dommeren er ikke en kommissær hvis formål

spillet politiet er ikke et hemmeligt folkepoliti og justitsministeren

ungekriminalforsorgen et system der vel at mærke skal kunne bestemme over kommunerne

ønske om helhedsorienterede indsatser og en sammenhængsreform som jo kører i et parallelt spor her at man nu opfinder endnu en instans med risiko for at

alting kan falde mellem flere stole og at gøre det meget uklart hvem det er

det vi laver her jo

vi mener at det er et bedre system vi laver nu og jeg ser sådan set ikke

det overlap som spørgeren øjensynligt

at sætte nogle sociale indsatser i i værk man bruger altså hundrede og atten million

udgifter til de indsatser man så sætter i værk over for børnene og de unge de kommer oveni og vel at mærke bliver det jo nogle udgifter man pålægger

om ordførerens parti har nogen holdninger

jo nogenlunde de samme sanktioner der bliver bragt i anvendelse

af lovforslaget bliver bebrejdet at vi bare vil lade stå til og hvis vi på nogen måde har givet det indtryk

når der ikke er et eneste barn som lever udsat

eller lever under de voldsomme sociale problemer som de unge vi taler om i dag rent faktisk gør

er problemet med regeringens lovforslag vi er uenige i at det her er det rigtige det er

organisationer socialrådgiverne der sidder med sagerne

er sjovt hvordan alle udenfor som arbejder med udsatte børn er af den opfattelse at

det så der gør det til ikke bare en snert af straf men

et straflignende system ja det er politi og dommere det er hurtige konsekvenser og alt muligt andet det er at det hele skal være ens

der ikke bliver taget hensyn til den enkelte og at det faktum at man begår kriminalitet når man er barn hænger sammen med familiære problemer med sociale problemer med vold misbrug overgreb

sende en politibetjent ud og slå et barn oven i hovedet

kun vil reagere med modreaktioner over for det her strafferetlignende system

glimrende eksempel på kommunikation når fru pernille skipper siger

forstås i overført betydning sender politiet ud og giver

oven i hovedet og samtidig klager man over at organisationerne ikke har haft indflydelse

skal optræde i uniform når de er ude og herudover

afhentning ved politiet så det her

er jo altså som sagt ikke et politistyret system

nævnet der vurderer om man har brug for politiets indsats og som sagt hvis den

organisationerne ja vi sidder altså en hundrede og ni og halvfjerds mennesker her og

skal vedtage landets lovgivning og vi hører på organisationerne og

der tidligere har sagt at det har vi ikke gjort

gjort noget helt andet jeg sidder her jeg går ud fra at det er tilgængeligt et eller andet sted der

er ændret i det oprindelige lovforslag på grund af høringssvar så jeg synes i allerhøjeste grad at lige netop det her har været genstand for

juridiske eksperter fra professorer fra socialrådgivere fra socialpædagoger

uddannelser og års erfaring med at arbejde med ekstremt udsatte børn er jo at nok er der blevet ændret nogle småting men det her system er grundlæggende til fare for at gøre mere skade på børn end

straffelovens egentlige forstand så skal foregive en straf

det selvfølgelig i overført betydning

berettiget at den unge vil reagere mod det

og derfor kan jeg slet ikke dele opfattelsen jeg ved godt at der henvises til professorer og uden at skulle nævne navne

og børneorganisationernes måde at publicere det her forslag på

komme ind på men det er folketinget der bestemmer hvad der skal stå i loven

af regeringens dfs og socialdemokratiets aftale om bekæmpelse af ungdomskriminalitet når vi har den her debat i salen i dag og når man hører på den debat der har været både efter sommerferien og inden sommerferien så kunne man hurtigt få det indtryk at vi i danmark har store problemer med ungdomskriminalitet

heldigvis faldende og det kunne jo tyde på at noget af det vi gør i dag faktisk virker at der er elementer i det system vi har i

og det synes jeg er værd at tænke over mens vi har den her debat i salen i dag

er vi bestemt ikke i mål og jeg synes det er rigtig fornuftigt at diskutere hvordan vi kommer ungdomskriminaliteten til livs så ingen ender i en kriminel løbebane

to lovforslag vi behandler i dag ikke er en del af løsningen forslaget siger at det forsøger at opnå genoprettende retfærdighed altså at den der har begået kriminaliteten lapper og genopretter på det man har gjort skade

skal den der har begået kriminaliteten inddrages og være med til at træffe beslutningerne om hvad der skal ske

jo sådan at man kommer til at føle et ansvar hvis man selv er en del af beslutningen hvis man selv er en del af beslutningen om at man skal være med til at rydde op

være med til at fjerne noget graffiti man er blevet

skal rydde det op hvis man selv er med til at tage den beslutning så kommer man til at føle et større ansvar

det her lovforslag handler om faktisk synes jeg slet ikke at det er

til ti år bliver nu taget væk fra det sociale system og lagt over i noget der minder meget om det strafferetlige nemlig et ungdomskriminalitetsnævn hvor den unge

men man kan opdrage dem og støtte dem til at gøre det og det er vigtigt at huske at der her er tale om børn som har brug for noget meget andet end straf jeg er altså uenig med de tidligere ordførere som har nævnt at

her to lovforslag skulle være udtryk for omsorg det mener jeg bestemt ikke børn i alle aldre har brug for at blive mødt med positive forventninger fra de voksne der og ikke negative for det kan være med til at fastholde dem i en dårlig løbebane og i enhedslisten vil vi ikke være med til at stemple børn helt ned til ti år

enig i når det er sagt at der skal reageres hurtigt når en ung eller

viser en kriminel adfærd men der skal reageres rigtigt jeg er også enig i at det kan have en god og opdragende effekt hvis den unge er med til at rydde op efter kriminaliteten men den unge skal inddrages og den unge skal i stedet for det domstolslignende system

der foreslås mødes af et stærkt ssp samarbejde det samarbejde mener vi i enhedslisten skal opprioriteres så det bliver hurtigere og bedre det kunne for eksempel opprioriteres ved at man ansatte socialrådgivere på skolerne for det er det kontinuerlige arbejde

eller den unge overhovedet ikke kender udefra med en løftet pegefinger det der gør forskellen når en ung eller et

er udsat eller kriminalitetstruet er det kontinuerlige arbejde fra nogle voksne som barnet kender har tillid til og stoler på

jeg mener nu godt at man kan være imod noget også selv om

i dag og de hører slet ikke hjemme på institutioner som efter forslaget her

viser en rundspørge som sl har foretaget jeg synes det er værd at bemærke at fagpersoner

påstår har misforstået noget om kriminel lavalder og

institutioner er meget kritiske over for det her lovforslag og altså ikke efterspørger det jeg synes det er værd

flere af institutionerne peger på at de allerede i dag har de nødvendige foranstaltninger

er den institution der hedder kompasset

mens de hele tiden bliver videoovervåget ifølge

årlige statistik for de sikrede døgninstitutioner brugte kompasset slet

og i to tusind og sytten blev det kun brugt fire gange

er altså ikke noget der bliver efterspurgt en anden vigtig pointe synes jeg handler om målgruppen

barn som har været udsat for svigt og

overgreb gennem sin opvækst det betyder at de unge mennesker på de her institutioner

af deres egne handlinger og derfor

vil konsekvenser og straf heller ikke bringe de unge væk fra kriminalitet for de har simpelt

at forstå konsekvenserne af deres handlinger og give dem de her redskaber det gør vi altså ikke ved at detailregulere institutionerne at de for eksempel skal fastsætte en husorden at de har pligt til at videoovervåge og alle de her krav som vi nu stiller til institutionerne jeg tror at vi vil se meget

blev sluppet fri

dem som vi rent faktisk uddanner til at tage sig af de her unge mennesker fik lov til at passe deres arbejde så når vi nu kigger på det her område så lad os gøre mere af det som vi ved virker lad os inddrage skolerne lad os inddrage fritidsinstitutionerne styrke netværkssamarbejdet og øge ressourcerne til ssp og sikre at alle

meget tidligt da det er en meget vigtig faktor for at forebygge kriminalitet

vi herindefra også bør understøtte de initiativer der sikrer at unge får lettere ved at få et fritidsjob en praktikplads og gøre deres uddannelse

kan forhindre unge

at komme ud på en kriminel løbebane og det synes jeg at vi skal gøre i stedet for jeg tror ikke at det kommer som nogen overraskelse at enhedslisten ikke

hvis man er ung eller barn og ti år

er meget slemt så skal man til kommunen i fremtiden skal man så til et nævn

altså synes ordføreren ikke

hvis man skal følge logikken om at blive stemplet

jeg kan virkelig ikke se at det vi er i gang med her skulle være væsentlig værre

skal slæbe rundt på en straffeattest resten af livet

hvis man skulle købe argumentationen om at vi stempler i fremtiden stempler vi så ikke også

i et nævn som er det der ligger her i lovforslaget derfor ser jeg da klart det her som

i det skal vi gøre jeg tror meget stålsat på at det vi gør her kommer til at virke men ordføreren var også med på en tur der gik til et andet land

at ungdomskriminaliteten også i holland er for nedadgående ligesom den er i danmark er jo dejligt mig bekendt

de et helt andet system dernede et egentlig domstolslignende system

hvad de så gør i holland der gør at kriminaliteten falder

man ser for ensidigt på det ved at sige at der bare er et fald i kriminaliteten

det ser vi altså også i lande der mildest talt har et helt andet system

jeg spørge om noget andet og det er hvad nu hvis kriminaliteten lige pludselig stiger eller havde været stigende ville ordføreren så være gået med til det her hvis scenariet var et andet nemlig at kriminaliteten var stigende i stedet

på at det her ville være løsningen jeg er faktisk ret sikker på at det ikke ville være løsningen jeg vil stadig holde fast i at det der ville være løsningen var at lave et styrket ssp samarbejde ssp samarbejdet har jo lidt rigtig meget under grænsekontrollen og under de opgaver som generelt er regnet ned over politiet herindefra så jeg ville

skulle vi styrke ssp samarbejdet så skulle vi styrke nogle af alle de mange initiativer som findes som blandt andet arbejder med at få kriminalitetstruede unge i fritidsjob for dermed at gøre dem til en del af et forpligtende fællesskab så de føler et ansvar for at stå op om morgenen og gå hen og passe deres arbejde

er dejligt for holland at de også har en faldende ungdomskriminalitet

bestemt ikke enig i at de gør det på den rigtige måde jeg mener for eksempel ikke at vi i danmark skal sænke den

det er en politibetjent eller en politiansat

lund så at der er tale om domstolslignende forhold

og mener fru rosa lund ikke at det er bedre at der sidder en dommer en medarbejder fra kommunen og en medarbejder fra politiet og vurderer barnet eller den unge ud fra

hvor det er politikere

det kan være en politiker fra dansk folkeparti og en politiker fra

i sidste ende træffer afgørelse i

en sag fordi de har flertal er det så trods alt ikke bedre at det er en børnefagligt uddannet dommer

det her og ikke en dommer det er jo det der er med til at gøre det domstolslignende og det er det

at det fremover bliver en børnefagligt uddannet dommer

en børnefagligt uddannet fra kommunen og en fra politiet

i dag hvor det er politikere der træffer beslutningerne derved kan det være en fra dansk folkeparti og en fra

om tvangsfjernelser men jeg synes at det der ville være bedst i den her sag når vi snakker om ungdomskriminalitet

uddannet for eksempel en socialpædagogisk

med socialdemokratiet og dansk folkeparti om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet jeg synes også i lyset af den debat som vi nu har

at det er vigtigt at slå fast at den kriminelle lavalder i danmark er femten år og at børn ikke skal i fængsel

vil det også være efter at vi har behandlet og forhåbentlig vedtaget de her lovforslag med lovforslagene

oprettes et ungdomskriminalitetsnævn og en ungekriminalforsorg ungdomskriminalitetsnævnet skal behandle sager vedrørende børn i alderen ti til sytten år som på den ene eller den anden måde står med foden på vej ind i en kriminel løbebane og dermed potentielt med udsigten til

en lidt dunkel fremtid

være sager om røveri det kan være sager om voldtægt og det kan være sager om salg af stoffer i liberal alliance hæfter vi os ved at

ungdomskriminalitetsnævnet oprettes for at kunne skræddersy en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats for den unge med det mål for øje at løfte den unge ud af kriminalitet og tilbage ind i fællesskabet og forhåbentlig

til en bedre fremtid

hvis vi bare så til ungdomskriminalitetsnævnet kan fastsætte det man kalder en straksreaktion som er af opdragende karakter det kan for eksempel være at den unge skal rydde op efter hærværk

at konsekvensen for den unge skal

og den skal jo i bund og grund få de unge til at forstå at begår man kriminalitet

skal føre tilsyn med at den unge efterlever ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser det er vigtigt at vi sætter ind for at hjælpe de unge som risikerer at ende

en kriminel løbebane i stedet for

men vi er ikke i mål derfor støtter vi de initiativer som vi i liberal alliance mener

er rigtig rigtig gode og som vi tror på det vil evalueringen jo vise faktisk også vil have en positiv

jeg bruger ikke et ord som som børnefængsler men jeg synes nu alligevel

de unge af sådan frihedsrettigheder hvis de kommer på en sikret afdeling videoovervågning af indendørs fællesrum hele

værelser som standard en obligatorisk husorden som bliver fastsat

træk i lommepengene hvis man ikke overholder

husordenen flere muligheder for nærgående kropsvisitation uden at de er beskyttet af retsplejeloven

for eksempel hvis barnet ikke overholder husordenen og så videre har liberal alliance ingen bekymringer over at vi på den måde

om ikke vi bekymrer os for at man kriminaliserer

hvis det var det vi gjorde men det er jo ikke det vi gør

med de her initiativer der er ikke noget som bliver kriminaliseret med de her lovforslag som i dag ikke er kriminelt i forvejen så kan man tale om rammerne for

er kriminelle og der er jeg glad for at vi med

her nævn får et mere helhedsorienteret og bredere perspektiv på den unge og

på den på den unges individuelle situation end det vi har i dag men der er

som kan bruges generelt

alle de sikrede afdelinger og hvor der ikke ligger en konkret individuel vurdering

til grund for om man er nødt til at bruge de her magtanvendelsesregler bekymrer det overhovedet ikke ordføreren at vi på den måde indfører nogle restriktioner og nogle indskrænkninger af de her udsatte børn og unges

at få bragt af vejen det er ikke sådan i dag at hvis man er elleve

anbragt på en sikret institution det kan man godt forskellen

er der træffer afgørelsen om at man bliver anbragt på en sikret institution og der mener jeg og det må man da gerne være uenig

det panel af kyndige voksne mennesker som vi nu sætter sammen i det her nævn

jo en af de fantastiske dage at være politiker

ret klart mandat fra min folketingsgruppe vi har lyttet til eksperterne vi har læst høringssvarene igennem

der hvor jeg står nu efter at hørt alle de gode indlæg altså vi er imod det her lovforslag

holdt nogle rigtig gode taler og som taler for lovforslaget jeg sagde tidligere i et spørgsmål til dfs

have holdt den tale han fremførte for forslaget

jeg mit problem er så bare at når alle eksperterne alle de faglige personer og institutioner som vi plejer at læne os op ad i høringssvarene tilsyneladende

meget kritiske så har jeg som politiker virkelig svært ved at bakke

vi politikere så vi må jo også godt træffe ambitiøse beslutninger

er nogle personer jeg som ny retsordfører skal i dialog med ikke bare mine kollegaer herinde dem har jeg lidt været i dialog med allerede

i den her politiske debat og måske malet tingene op ud fra de interesser de nu engang skal forsvare

at det bliver et endnu mere sort hvidt billede end det vi

som udgangspunkt vil jeg sige det er imod det vi står for i alternativet vi vil også gerne bekæmpe ungdomskriminalitet

de fleste partier vil det tror jeg alle partier vil vi sætter bare ind præventivt

så vi skal gøre og der hælder jeg altså også til at det minder

om at vi tager noget fra det sociale område og

i en strafferetlig ramme ikke at jeg er juridisk kompetent men

er kommet op med at det er politiet der skal afhente i stedet for andre jamen det er detaljer måske men der må jo være en grund til at eksperterne siger at vi ikke skal gøre det her det

forslag er rigtig rigtig godt men hvordan kan det så være at der

dem der ved rigtig meget om det som vi har ansat til at varetage de her funktioner i samfundet

lidt i hvordan vi arbejder med tingene her i folketinget og

blevet imødekommet rigtig rigtig meget men indtil videre ikke nok for

i forhold til at man godt kan have ønsker om at udforske nogle ting eller blive klogere på nogle ting eller se

det her skal vi lige have kigget på en ekstra gang

to lovforslag efter i sømmene så må alternativet endelig komme

lovgivningen meget tæt og jeg håber da at alternativet i den forbindelse også vil

og det er at unge ikke skal skal vokse op

hårdkogte kriminelle og hvis man

bliver ældre så bliver man nødt til at starte et sted

det er nok bedst at det er når de unge starter med at begå kriminalitet men det jeg

om ordføreren ikke mener at det

gode organisationer som normalt er yderst troværdige

misforstået så store dele af forslaget som det er tilfældet her der bliver brugt

det handler om at man indfører en domstol og at man at man

hvilket jo

i høringssvarene fra justitsministeriet

op og ned i sagen det lyder til at fronterne er trukket skarpt op men men jeg plejer egentlig at kunne stole rigtig meget på

så jeg kan ikke ikke sige sige ja til at det er kritisabelt

det faktuelle indhold er korrekt i dem for vi læner os i den grad

ringe til hvis han en sen nat gik på gaden og der var

bare følge op på den

tak til

men de første måneder og år af vores liv er fuldstændig afgørende for resten af vores liv hvor meget mor og far kigger os i øjnene hvor meget de pludrer med os hvor meget de leger med os alle børn er født nysgerrige og kærlige og vi er kun hvad vores forældre ligesom giver os chancen for at spejle os i derfor er det her for mig som radikal et af de værste lovforslag i år fordi regeringen sammen med dansk folkeparti og socialdemokratiet vil sende børn ned til ti år i noget der ligner et fængsel mindre fokus på den sociale indsats og mere straf børnerådet pædagogerne og socialrådgiverne siger i deres høringssvar at der reelt er tale om nedsættelse af den kriminelle lavalder hvad svarer justitsministeren

er en misforståelse børnene skal bare have en mere mærkbar indsats mere konsekvens men der bliver videoovervågning man kan låse inde man kan bruge magt og det bliver

ikke mindre fængselsagtigt af at man siger at det ikke er et fængsel børns vilkår og børnerådet siger at børn

strafferetsligt system selv om vi ved fra forskningen at det er skidt for børn at børn når de kommer i kontakt med et strafferetligt system vil identificere sig med en kriminel

at blive mere kriminel af det hvad er det egentlig for nogle børn vi taler om børns vilkår beskriver det meget godt i deres høringssvar de skriver at der er tale om børn og unge der kan have været udsat for omsorgssvigt og måske slås med afhængighedsproblematikker og diagnoser som for eksempel

mange af disse børn og unge vil som følge

have et lavere kognitivt funktionsniveau end jævnaldrende og de vil være mere uopmærksomme mere hyperaktive og mere impulsstyrede end andre børn de har problemer med at overskue sammenhæng mellem årsag og virkning og derfor vil en konsekvent straksreaktion ikke have den kriminalitetsforebyggende effekt som er lagt til grund i udspillet

indeholder ikke bestemmelser ambitioner og ressourcer til at udvikle ny viden om forebyggelse og kvalitet i den pædagogiske praksis som det kriminalpræventive råd efterlyser og hvad er det egentlig for et problem man gerne vil løse

er ungdomskriminaliteten faldet drastisk socialrådgiverforeningen mener at det nuværende system har virket særdeles godt og de er uforstående over for hvorfor der skal indføres et nyt system det giver ikke mening på vej herhen cyklede jeg forbi en plakat

men man er ikke børnenes statsminister hvis man gør det her

sover stadig med bamser og de skal ikke isoleres eller i fængsel

høringssvar fra justitsministeriet hvor de påstande som

bliver banket ned en efter en efter en for nej der er ikke tale om om børnefængsler og det tror jeg står klart for alle der har været til den her debat

bliver anbragt i institutioner i dag også ned til ti år

hvad mener ordføreren de institutioner man anbringer

hørte jeg godt før at socialdemokraterne prøvede at sige at alle børneorganisationerne socialrådgiverne

misforstået det her lovforslag

det er en misforståelse jeg tror at det når de siger at

man ville kunne de her steder folk siger jo ikke at det er et fængsel men det bliver jo ikke mindre fængsel af

man kan anbringe de fuldstændig samme ti til

det var altså en helt vild tale sidst vi var i debat med hinanden her i folketingssalen fik ordføreren sagt noget om at det var tror jeg trumpske tilstande det var nok

og til lovforslaget i det der blev os sagt fra folketingets talerstol ordføreren sluttede af med at sige ti årige skal ikke i fængsel noget derhenad og det er vi søreme enige om

at jeg har hørt et eneste medlem af folketingets sige at ti årige skal i fængsel

radikale retsordfører står på folketingets talerstol og

det ti årige i fængsel

ikke nogen der vil og det gør vi heller ikke med det her lovforslag så hvis den radikale retsordfører mener at vi os der har indgået den her aftale sætter ti årige i fængsel

danmarks lærerforening skriver i deres høringssvar nemlig at vi i stedet for

i noget der minder om fængsler burde hjælpe dem meget mere end

hvad det er for et brud som blandt andet radikale venstre mener at kunne se som vi andre ikke kan se

flere organisationer peger på det er blandt andet børnerådet og red barnet som siger at så ligner det

jeg faktisk enig med den foregående spørger i at når man gør det

jeg vil egentlig gerne følge op på det spørgsmål som herre peter kofod poulsen stillede nemlig hvor det er i de her lovforslag at ordføreren kan pege på at vi agter at sende børn på ti år

senge med bamser og ind i fængsel

er færrest af mine egne ord det meste af talen var faktisk baseret på høringssvarene og jeg skal da give

til anders bondo som er ham der har

skrevet den sidste sætning om at børn ikke skal isoleres eller i fængsel

at man her lægger op til øgede magtbeføjelser at man med de institutioner vi har i dag vil give mulighed for at der skal være videoovervågning at

kunne bruges fysisk magt

for at det vi siger faktisk passer

ordføreren om hun stadig væk mener at det er en rimelig fremstilling af lovforslaget at stå på

at sende børn på ti år i fængsel for det var det ordføreren

som regeringen sammen med dansk

beslutningen og ikke at det som her er noget der ligner en domstol og så vil jeg bare sige tak til dansk folkeparti for at sige så tydeligt at man ikke ønsker at sende børn i fængsel

dansk folkeparti mener at alle

organisationerne må have misforstået det i stedet for at vi diskuterer det der er indholdet nemlig at man vil give mulighed for øgede magtbeføjelser der er jo en grund til at organisationerne råber op og siger at det minder om et fængsel så lad os da diskutere hvorfor det er en god idé at gøre

i stedet for at gå den anden vej som er det

for børnene vil opleves fængselslignende det er det børneorganisationerne påpeger og det synes jeg er en helt rimelig kritik og som jeg ville ønske

ville kunne diskutere i stedet

i det radikale venstre er helt forkerte vej at gå

det vi burde diskutere i dag var alt det som det kriminalpræventive råd efterspørger nemlig hvor hele den forebyggende indsats

i retsudvalget ikke i socialudvalget i sf betragter vi det som socialpolitik at vedtage love for socialt udsatte børn og unge og derfor er det også mig som socialordfører der taler på vegne af sf i forhold til lovforslagene jeg er bekymret over det paradigmeskifte som lovændringerne er et udtryk for hvor børn og unges mistrivsel og udsathed som kommer til udtryk ved problematisk udadreagerende adfærd skal behandles i et helt andet system end hvis deres udsathed for eksempel var udtrykt

formålet med at oprette ungdomskriminalitetsnævnet er ifølge forslaget at forebygge ungdomskriminalitet for børn og unge mellem ti og sytten år det store paradoks er at ungdomskriminaliteten bare er faldet og faldet i de seneste mange år vi står altså med en solid succes først og fremmest fordi kommunerne yder en bedre og mere sammenhængende indsats som ofte er godt koordineret med politiet i for eksempel ssp samarbejdet den succes burde vi analysere og bygge videre på så det kunne blive endnu bedre for selvfølgelig kan det blive bedre der er stadig børn som ikke får tilstrækkelig hjælp og hvor man sagtens som socialt system kunne rykke endnu tættere på dem og deres familie en lang række høringssvar afspejler skepsis fra en bred vifte af børnefaglige organisationer og juridiske juridiske eksperter

og efter politiets beslutning ungekriminalforsorgen skal føre tilsyn med at de besluttede indsatser gennemføres og det betyder at vi samlet set får en ny tilbygning til retssystemet og kriminalforsorgen for børn ned til ti år de vil af en dommer blive pålagt sanktioner

og politiet vil blive sat ind i alle faser for at gennemføre sagerne og beslutningerne det er ret problematisk i vores øjne for det andet mener vi at der er grund til at være skeptisk over for hvor grundigt det enkelte barns forhold vil blive undersøgt i dag er der gennemarbejdede regler

undersøgelser i børnesager udviklet gennem de sidste fem og tyve år nemlig § halvtreds undersøgelser det nye system kommer på flere måder til at gøre op med den tilgang ungdomskriminalitetsnævnet skal først og fremmest arbejde hurtigt og med konsekvens så kommunerne får kun en uge til at undersøge forholdene for unge mellem femten og atten år og tre uger for børn mellem ti og fjorten år inden politiet skal sende sagerne i nævnet lovforslagene angriber således på flere måder den hidtidige praksis med grundige undersøgelser og det mener vi i sf er en alvorlig underminering af grundstenen i arbejdet med udsatte børn og familier for det tredje

vil lovforslaget føre til at vi får et todelt system hvor ungdomskriminalitetsnævnet kun har en svag forbindelse til kommunerne og ikke kender de konkrete muligheder i den enkelte kommune samtidig skal nævnet alligevel hurtigt kunne pålægge børnene straksreaktioner og forbedringsforløb

til fire år kommunerne skal lave de konkrete visitationer og skal betale det hele men nævnet

i øvrigt samtidig med den kommunale opfølgning det kommer uundgåeligt til at føre til overfladiske beslutninger og standardløsninger som vil have store konsekvenser for selve indsatsen og ydermere

er skolefritidstilbud beskæftigelse og uddannelse langt væk fra nævnet

vilkårene på de sikrede afdelinger vil med lovforslaget blive ændret med en lang række

husorden træk i lommepenge flere muligheder for nærgående kropsvisitation øget adgang til fysisk magtanvendelse og så videre endnu mere alvorligt er det at det hele skal styres fra justitsministeriet som ikke ved noget om de konkrete forhold og det pædagogiske arbejde på den enkelte institution man har glemt proportionalitetsprincippet i

og så kan det i øvrigt undre at vi for bare to år siden vedtog lov om voksenansvar på baggrund af en bred politisk aftale godt nok i socialministeriets regi som blandt andet byggede på et grundigt forarbejde i magtanvendelsesudvalget hvor det netop ikke blev anbefalet at lave den her slags udvidelser af magtbeføjelser som ligger på bordet nu hvad skal vi så lave politiske aftaler for hvis de ikke engang når at få lov at virke inden de bliver lavet om af et mindre flertal alt i alt mener vi i sf at forslagene er et alvorligt brud med den tilgang vi traditionelt set har haft i arbejdet med udsatte børn og unge lovforslaget risikerer at skabe mere kriminalitet fordi det nye system vil være stigmatiserende for børnene for børnene og de unge hvis systemet stempler

som kriminelle i en tidlig alder identificerer de sig med det

fjernet igen når det har sat sig spor i børnenes identitet det spænder ben for den indsats som gerne skulle hjælpe børnene

fordi man kunne risikere at blive stemplet som kriminel

jeg gerne spørge hvad sker der i dag hvis politiet mistænker en for at have begået noget kriminelt så kommer man op til kommunen er det så også at stigmatisere folk som kriminelle

jeg forstår simpelt hen ikke de her store ord der bliver brugt imod det her lovforslag

at i stedet for at det er en sagsbehandler oppe ved kommunen der bestemmer med otte og halvfems forskellige kommuner hvad der skal ske med barnet eller den unge

det lige pludselig en uafhængig dommer

politiet der sidder og ser en sag fra forskellige vinkler jeg forstår ikke at det her skulle være så slemt

kommer til udtryk på mange forskellige måder for nogle ved at begå nogle meget alvorlige handlinger som går ud over andre for andre

der går ud over dem selv på den måde viser børnene at de mistrives og det er det som

er så utrolig vigtigt at de undersøgelser der bliver lavet

familiens forhold og hvor der bliver lagt

men på hele barnets situation

spørge stigmatiserer man så i dag med det nuværende system børn og unge hvis de placeres på en lukket døgninstitution som ti årige det

kan jo ske allerede den dag i dag man behøver såmænd heller ikke være ti

set ikke så så afgørende i den sammenhæng

mistænkes for at have begået noget der er meget forfærdeligt og kommunen placerer en på en lukket døgninstitution er det så også stigmatiserende eller er det kun i fremtiden det

på baggrund af den bekymring man har for barnets udvikling og det vil sige at det er med udgangspunkt i bredt set

fordi man skal lave en pædagogisk observation af dem altså hvor det ikke er en konsekvens af nogle handlinger de har begået men fordi man er så bekymret

at man placerer dem dér så der er jo så utrolig mange grunde til

ikke bliver placeret på en ungdomsinstitution for det er jo konsekvensen af det som ordføreren siger at det gør man ikke i dag så så står ordføreren og siger at man i dag ikke bliver placeret på en en lukket institution

noget fra hinanden stjæler ikke altså

en voksenkriminalitetsretorik ned over

ikke ansvarliggør børn på den måde som vi gør med voksne at vi ikke kalder dem kriminelle men at vi netop ser de tegn på meget problematisk adfærd de har som et tegn på udsathed og som et tegn på at de har brug for massiv hjælp for det har

og marginalisering og de har brug for massiv hjælp

og unge i fremtiden kan anbringes på institutioner netop ikke som en straf så hvori består forskellen på det man kan i dag

undersøgelser som skal laves skal effektiviseres og og hvad kan man sige presses ned til nogle meget meget korte forløb

er afgørende for mig og for sf

for samfundets skyld og for alle det måtte gå ud over men ikke mindst fordi der

noget mere tydeligt tegn på at børn mistrives end når de begår

news nogle mener at vi ønsker at indføre en ny kriminel lavalder

har været for meget fokus på de kriminelle unges rettigheder og ve og vel og velbefindende og for lidt fokus på ofrene

ud fra egen erfaring jeg har en datter der blev overfaldet af unge piger af en bande

de var under femten år der var ingen konsekvenser min datter er stadig væk mærket af det jeg synes der blev brugt for meget krudt på de kriminelle og for lidt på

der var ingen konsekvenser og derfor er jeg meget

vi behandler i dag der skal være konsekvenser fremover der er intet i denne reform der antyder at vi nu smider

børn i fængsel den bygger oven på den eksisterende sociallovgivning børn skal ikke i fængsel men der skal være konsekvente sociale indsatser mod det mindretal af mindreårige der begår meget kriminalitet det er kun på tide at vi styrker indsatsen forslaget indeholder en række elementer som andre ordførere har været inde på men hovedelementet er oprettelsen af

kommunalt ansatte og børnesagkyndige som øvrige medlemmer nævnet kan træffe beslutning om straksreaktioner på de unges kriminalitet det kan være et forbedringsforløb i

samtidig indføres der en række bestemmelser der skal sikre at ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser bliver efterlevet vi mener at det er en helt rigtig vej at gå børn er selvfølgelig stadig børn og skal ikke smides i fængsel men når man er femten år og

på vej ud i en hård kriminel løbebane så skal der være en rigtig konsekvens en konsekvens som

unge kan tage alvorligt ellers lader vi dem i stikken ellers gør vi dem en bjørnetjeneste alt i alt vi bakker

en række initiativer i den politiske aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet som regeringen

indgik i juni måned det er en omfattende reform der skal sikre en ny og helhedsorienteret indsats mod ungdomskriminalitet ungdomskriminaliteten har i en årrække været faldende antallet af sigtelser og mistanker for straffelovsovertrædelser mod børn og unge i alderen ti til sytten år er mere end halveret de seneste ti år det er meget positivt men der er stadig en hård kerne af en ungdomsårgang som står for en uforholdsmæssigt og alt for stor andel af den samlede ungdomskriminalitet det skal vi sætte en stopper for

kan det være starten på en kriminel løbebane som kan ende med omfattende og alvorlig kriminalitet og derfor skal der sættes mere konsekvent og tidligere ind over for ungdomskriminalitet der skal være en mærkbar reaktion så barnet eller den unge forstår at alle handlinger har konsekvenser den nuværende kommunale indsats mod ungdomskriminalitet mangler fælles retning og konsekvens der tages ikke i tilstrækkeligt omfang hånd om børn og unge der er på vej ud i en kriminel løbebane og derfor er der behov for en ny indsats med et klart mål børn og unge skal bringes ud af kriminalitet og tilbage i fællesskabet

det er jo ikke nogen hemmelighed at reformen om indsatsen mod ungdomskriminalitet i den seneste tid har været genstand for en del debat i medierne flere organisationer har blandt andet hævdet at der reelt er tale om sænkelse af den kriminelle lavalder og at formålet med reformen er at straffe

ikke rigtigt det er en grundlæggende misforståelse at den kriminelle lavalder de facto nedsættes med reformen den kriminelle lavalder vil fortsat være femten år og reformen indfører ikke straf børn skal ikke i fængsel reformen skal i stedet styrke den sociale indsats markant så børn og unge så tidligt som overhovedet muligt bringes ud af kriminalitet og tilbage i fællesskabet

at det er noget nyt at en konkret mistanke om kriminalitet har betydning for om der skal iværksættes foranstaltninger i forhold til et barn eller en ung det sociale system er i dag allerede indrettet sådan at politiet orienterer kommunen når et barn eller en ung under den kriminelle lavalder er mistænkt for kriminalitet det sker så kommunen kan fastsætte foranstaltninger for barnet eller den unge det sociale system behandler altså allerede i dag sager

eller den unge er mistænkt for kriminalitet og hvor barnet eller den unge måske nægter at have begået kriminalitet med de grundlæggende

understrege at ungdomskriminalitetsnævnets opgave er at fastsætte den reaktion som konkret er bedst egnet til at få barnet

derfor skal nævnet i alle sager foretage en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i det enkelte barns eller den enkelte unges samlede situation for at sikre at ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser følges op i virkeligheden er et andet centralt initiativ i samme lovforslag at der oprettes en ungekriminalforsorg ungekriminalforsorgen skal sammen med opholdskommunen

samtidig føre tilsyn med at kommunerne iværksætter de indsatser der er truffet afgørelse om i nævnet hvis en kommune ikke lever op til sine forpligtelser efter ungdomskriminalitetsnævnets

har ungekriminalforsorgen pligt til at underrette nævnet mindre forseelser som ikke vil falde inden for ungdomskriminalitetsnævnets område kan også være en glidebane til gentagen eller grov kriminalitet og derfor skal det sikres at kommunerne hurtigt

effektivt sætter ind med en social indsats over for børn og unge

på vej ind i en kriminel løbebane vi har et ansvar for at sørge for at børn og unge ikke ender som kriminelle voksne og derfor skal børn og unge der begår mindre forseelser mindre forseelser opleve en klar reaktion på deres kriminelle adfærd samtidig skal forældrene forpligtes til at tage ansvar og støtte barnet eller den unge i at komme ud af kriminalitet regeringen foreslår konkret at vi styrker anvendelsen af forældrepålæg og børn og unge pålæg anvendelsesområdet for pålæggene foreslås udvidet til alle sager hvor et barn eller en ung er mistænkt eller sigtet for eksempel

overtrædelse af straffeloven i dag kan pålæggene kun gives ved strafbare handlinger af grov karakter vi skal jo ikke vente til et barns eller en ungs negative adfærd er intensiveret vi skal gribe tidligt ind og hvor frivilligt samarbejde mellem barnet og forældrene ikke giver resultater skal vi pålægge barnet og forældrene at tage ansvar for at barnet kommer tilbage i en positiv udvikling vi foreslår også at den målgruppe udvides udvides så pålæggene kan anvendes over for børn i alderen ti til elleve år som allerede på dette tidspunkt udviser en sådan negativ adfærd at deres udvikling er i fare vi skylder vores børn at vi ikke lader stå til vi skal tage tidlig hånd om problemerne og sætte ind med en samlet forebyggende indsats som skal få barnet tilbage på ret kurs for nogle børn og unge

nødvendigt at blive anbragt uden for hjemmet for at komme ud af en kriminel løbebane

som har meget komplekse problemer og som har behov for en hverdag der er bygget op omkring faste rutiner og regler

det særlig vigtigt at de døgninstitutioner hvor børnene og de unge anbringes kan skabe en forudsigelig og tryg hverdag som bedst muligt understøtter at de kommer tilbage på ret kurs vi kan se at der i dag er væsentlig forskel i den pædagogiske praksis på tværs af døgninstitutioner hvor de unge bliver anbragt med reformen sættes der derfor også fokus på at ensrette indsatsen over for børn og unge der er anbragt på en døgninstitution det skal blandt andet ske med en ny bestemmelse i lov om social service der tydeliggør formålet med indsatsen på opholdssteder og døgninstitutioner

på delvis lukkede og sikrede institutioner og afdelinger husordenen skal fastsætte rammerne for acceptabel adfærd på institutionen og der skal være klar og mærkbar konsekvens hvis husordenen ikke bliver overholdt det kan være nedsættelse og fratagelse af lommepenge og hvis det bliver nødvendigt skal personalet kunne anvende fysisk magt for at standse en overtrædelse

altid arbejde ud fra en pædagogisk tilgang der forebygger magtanvendelse men vi skal bare huske på

har nogle meget komplekse problemer og derfor skal det være muligt for personalet at kunne gribe ind over for børn og unge når de træder ved siden af en anbringelse skal ske under sikre og trygge forhold og et anbragt barn eller en ung skal ikke udsætte sig selv eller andre for fare personalet skal have sikre og trygge rammer så de kan arbejde pædagogisk med de anbragte børn og derfor skal sikkerheden i dagligdagen på de delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner styrkes det skal ske ved at indføre obligatorisk tv overvågning af indendørs fællesarealer og pligt til at anvende døralarmer til de unges værelse indsatsen mod indsmugling af våben og euforiserende stoffer

styrkes ved at der i visse tilfælde må ske kropsvisitation på de sikrede døgninstitutioner på de sikrede døgninstitutioner er der unge der er mistænkt for alvorlig kriminalitet og som derfor er placeret i varetægtssurrogat nogle af dem er også underlagt kommunikationskontrol på de samme institutioner sidder der da også børn og unge som ikke er underlagt kommunikationskontrol og disse børn og unge kan derfor blive udsat for trusler fra de børn og unge der er underlagt kommunikationskontrol og som forsøger at få fat i en telefon det kan skabe mistrivsel og utryghed derfor fastsættes der regler om at telefonopkald kun må foretages på bestemte områder og i bestemte tidsrum på den måde øges sikkerheden for de anbragte børn og unge ligesom kommunikationskontrollen bedre kan håndhæves som jeg nævnte indledningsvis er reformens formål klart børn og unge skal bringes ud af kriminalitet og tilbage i fællesskabet det er afgørende for det enkelte

og den enkelte unges muligheder i livet

er samtidig afgørende for at danmark også på lang sigt vil blive ved at være et trygt og sikkert land med de bemærkninger skal jeg

for indlæggene og se frem til den

og i øvrigt bruge fysisk magt hvordan kan det så undre regeringen at

kommenterede høringsoversigt fra ministeriet det er bare sagt som en bemærkning det ville være rigtig rigtig godt så er det bare sådan at

magtanvendelse er mange ting og det er jo meget meget få ti årige vi vil se blive placeret i de institutioner det er det jo også i dag skal vi lige huske

ungt menneske et barn har besluttet sig for at jeg vil obstruere det hele jeg gider ikke gå ind på mit værelse det gør jeg her i nat så kan en pædagog i dag sætte sig ude på gangen ved siden af den unge indtil det passer herren eller damen at gå ind på værelset

er det da rimeligt at man lige kan tage fat i armen

kom her ven nu skal du gå herind

også magtanvendelse og det må man ikke i dag

derfor jeg siger at der har været en skræmmekampagne af dimensioner dimensioner

faktisk ikke har misforstået lovforslaget

indfører man her elementer som for børnene vil blive oplevet som et fængsel

jeg kan tilbagevise rigtig meget af det og andet lytter vi til men jeg er politiker og jeg forbeholder mig retten til også at have holdninger til

skal gøre tingene kunne man forestille sig at de her organisationer måske enten sad fast i nogle holdninger der ikke rigtig er til at rykke eller kunne man forestille sig

er kommet med anbefalinger til den lov om voksenansvar som vi vedtog her for bare et par år siden og som kun har fået halvandet år

det undrer mig stadig væk at man man så hurtigt efter en aftale vil lave om på noget ret grundlæggende i den

om man kan kalde det

fængsler eller eller fængselslignende kunne ministeren så sige helt tydeligt og konkret hvor er det de afgørende forskelle på de på de her

institutioner efter de nye magtanvendelsesbeføjelser

vil jo være sådan fremadrettet med det tillæg

jo rigtigt at der vil være videoovervågning af fællesarealer og der kan være en dørklokke til værelset for så kan man også høre hvis der lige pludselig går en dør og der

overgreb på en ung jeg ved godt at institutionerne er uenige det respekterer jeg

at lytte til de institutioner der så mindeligt har bedt os om om de ikke godt måtte få nogle af de her redskaber

ønskede det ikke jeg vil gerne have et svar på spørgsmålet

at de nye sikrede afdelinger kommer til at adskille sig

samme så må spørgeren jo også mene at det er det i dag

så bare gerne spørge skal vi bare

skal vi gøre skal vi bare se til at det foregår fordi man er bange for at bruge magtanvendelse man skal ud fra en pædagogisk tilgang bruge magt

er behov for hvorfor skal det her handle om fængsler

har jeg fundet nogle forbedringer hist og her

forkerte at der er så stor inkongruens mellem det lovforslag der fremsat altså regeringens oplæg

jeg ny på retsordførerområdet og for mig er det i hvert fald svært at

går ind og læser den kommenterede høringsoversigt for det kunne jo også være at de her organisationer og andre har haft interesse i at fremstille det her som meget værre end det er og når jeg skal høre på nogle af de ting der er blevet sagt i den her debat om de facto nedsættelse

tilgang må de så bekende et andet sted men det kan jo også

af organisationerne eller institutionerne der rent

presset på økonomien og ressourcerne og man derfor siger okay hvis vi ikke kan få andet jamen så må

hvordan ministeren forholder sig til at fem ud af syv institutioner

direkte uenige i ministerens forslag altså ikke efterspørger de her ting

er direkte uenige faktisk ikke har brug for de her lovforslag men måske har brug for nogle andre ting det er jo ikke noget af det

uenighed altså jeg siger ikke at de er politiske for de har så nogle holdninger til hvordan de vil have det jeg synes og har lyttet til dem der

ude på institutionerne siger her har vi faktisk en anden socialfaglig tilgang vi har en anden socialpædagogisk tilgang til de unge mennesker og børn som vi har at gøre med her på vores institution og det synes jeg er meget

den faglighed som er repræsenteret ude på vores institutioner jeg synes da det skal være muligt at man har en forskellig tilgang på de forskellige institutioner

skræmt over for det er ikke det vi vil med det her forslag

ministeren nu står og siger at fordi der er demokrati og folkestyre og det er folketinget der vedtager lovene så slipper man for at forklare hvorfor man gør som man gør

ministeren om at prøve at forholde sig til substansen i kritikken

jeg kalder ikke nogen institutioner for fængsler og jeg siger ikke den kriminelle lavalder bliver sat ned eller af alle de der polemikker så jeg vil gerne bede ministeren om at lade være med at tolke det ind i det jeg siger jeg vil gerne bede ministeren om

som fru rosa lund siger

de redskaber der er i det her lovforslag

at de ikke har brug for alle de redskaber som bliver indført her

de får dårligere betingelser for deres socialpædagogiske arbejde det skaber modreaktioner det skaber en mistillidskultur blandt

de ansatte og de unge de kan simpelt hen lave deres arbejde dårligere når ministeren tvinger det kamera ind i

fællesrummet hvad siger ministeren til

det her skal gå hen og hvordan vi nogen sinde skal forbedre det eksisterende system hvis det for eksempel at

er i modstrid med at man kan lave pædagogisk arbejde

fremgår ikke ret tydeligt af debatten

er for nogle unge mennesker i det her system der bliver anbragt der det kan være nogle der har lavet meget grov

herre og fru danmarks børn på villavejene det er en lille lille gruppe af unge

vi lave den her sikring af institutionerne og det har vi så lavet en politisk aftale om

dårligere betingelser for at lave socialpædagogisk arbejde ministeren står

ministeren havde sat sig ind i før lovforslaget lå på bordet og var gennemtvunget

i dit meget unge liv hvor de voksne ikke lytter til dig hvor de voksne ikke tror

at det lille kamera ødelægger deres arbejde men ministeren tvinger det magtregime igennem

vi vil have det på de her institutioner

passe på og beskytte nogle her unge mennesker fordi vi vil have nogle institutioner hvor vi

også af den præventive grund

med de ændringer der er lagt op til sådan som vi har hørt

overgreb øget adgang til til fysisk magtanvendelse og mange andre ting

ministeren var tydeligvis meget fortørnet over at min kollega spurgte om hvordan det her adskiller sig fra et fængsel men men så burde

at vi begynder at tale om det her i forhold til fængsler for

i hvert fald også en sønderlemmende kritik af det system vi har i dag hvor man

eller yngre kan blive placeret på en lukket institution jeg ville sådan ønske at fru lisbeth bech poulsen havde været med fru pernille skipper og

der så vi flere kasser flere kasser med forskellige fabrikerede våben eller hvad der kan bruges

våben som var fundet på de her unge mennesker

det bare er ærgerligt hvis de kommer ind med noget der kan bruges som stikvåben eller andet altså

her unge mennesker

på den oplevelse kan man vist roligt sige men ministeren svarede ikke på mit spørgsmål

sikrede institutioner og ministeren siger at det her er en kritik af den måde det foregår

børn der er låst inde det er fire og tyve timers videoovervågning det er kropsvisitation

at lederen stod og fandt de kasser frem med de våben man havde fundet eller

poulsen kender regimet i dag på de lukkede institutioner hvad er det så vi ændrer ja det er videoovervågning det er døralarmer og det er visitation af hensyn til børnenes og de unges sikkerhed gør det det så

lige pludselig til vestre fængsel og det lukkede regime der er der

mener at hvis mand med det ligger her som regeringen har lagt frem kan forveksle et lukket fængsel med en af de her institutioner vi taler om så ved man enten ikke hvordan et lukket fængsel ser ud eller hvordan en af de her institutioner ser ud så der må være basis for at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

og jeg synes det er to meget forskellige ting men altså hvis

rundt at se de her forskellige ting så arrangerer vi gerne ture jeg har set mange af dem så jeg tror ikke det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

så kommer jeg lige med en servicemeddelelse inden vi går i gang med næste punkt

vi jo har vedtaget en ny forsøgsordning

alle finder deres nye pladser og at teknikken også er i

jeg kan også minde om at forespørgselsdebatten er den første siden ændringen af forretningsordenen i juni måned her blev det besluttet at give ordførerne adgang til en kort bemærkning på op til en minuts varighed allerede til ministerens besvarelse så der er også noget nyt i det

jeres placering teknikken og det at i får mulighed for at sige noget til ministeren inden vi går i gang med selve ordførerrækken

skal jo ikke være så diskret at ordførerne ikke kan se det

for sin egen pult og trykke sig ind på den nye pult

så det tjekker vi lige op på

jeg fornemmer at det ser ok ud nu så vi kan gå i gang med det sidste punkt

at udbygge åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning det betones at det er afgørende at der i videst muligt omfang gives mulighed for at følge med i hvordan den offentlige forvaltning udøves

ministerbetjening og den såkaldte folketingspolitikerregel og af samme grund blev der enighed om

evaluere særlig disse bestemmelser allerede

nuværende regering signalerede ved sin tiltrædelse at og jeg citerer fra regeringsgrundlaget når

vil regeringen lempe ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces i forhold til de nuværende regler

undersøgt sagen af egen drift og konkluderet og jeg citerer igen at ministerbetjeningsreglen i praksis

den har vist stor variation i ministrenes anvendelse af reglerne selv om lovens forarbejder forudskikker

det er på den baggrund at radikale venstre dansk folkeparti enhedslisten alternativet og sf har indkaldt til denne forespørgselsdebat for at vi her hvor valgperioden lakker mod enden kan gøre status over arbejdet med offentlighedsloven i respekt for den fundamentale rolle den spiller

vi ser frem til justitsministerens besvarelse

beslutningsproces og regeringen har derfor arbejdet for at komme frem til et kompromis hvor det kunne blive muligt vi har haft langvarige drøftelser med forligspartierne vi har svaret på stribevis af spørgsmål og vi har fået beskrevet andre landes regler

forligsparti medvirker til at fremme denne forespørgsel jeg hører utrolig tit fra det radikale venstre når vi diskuterer retspolitik at denne regering med justitsministeren i spidsen på området er populister og fører symbolpolitik

journalisterne så kan man selvfølgelig få noget rigtig god opmærksomhed der vi mener jo ligesom mange andre at der er behov for mere åbenhed

spørgsmålet er så hvordan man skal lægge sig i balancen mellem på den ene side hensynet til offentligheden og

hensynet til at give en regering mulighed for

egne interne politiske overvejelser uden at pressen sidder med ved bordet og her mener jeg at det udkast til blandt andet en lempelse af ministerbetjeningsreglen som regeringen præsenterede forligspartierne for i efteråret to tusind og sytten var et rigtig godt kompromis i politik er det jo sådan at man er nødt til at gå på kompromis med noget

nogle vil måske gå længere andre kortere det var mit ønske at vi skulle opnå enighed om en ændring af

og deres villighed til at forhandle desværre har forhandlingssituationen været vanskelig det har bestemt ikke været nemt at få enderne til at mødes jeg erfarede for nylig at forhandlingerne for alvor var brudt sammen da de radikale meldte ud offentligt at partiet trak sig ud af forliget det var ærgerligt

på at vi kunne lempe reglen med en bred aftalekreds i ryggen det kunne vi så ikke vi må desværre sande nu at det ikke har kunnet lade sig gøre og det er jo det jeg på regeringens vegne kan oplyse om status for den nye

det konservative folkeparti trådte ind i i regeringen vi var jo ellers enige om at

seriøst med at få mørklægningsgardinerne rullet op der hvor de ændringer vi selv havde medvirket til havde skabt mere

også i dag høre hvad regeringens planer er

men det må de jo selv redegøre for forhindret regeringen i at fremsætte et eneste lovforslag der kunne

det vi har sagt er at det lovforslag som justitsministeren henviser til ikke er tilstrækkeligt til at vi vil stå vagt om forliget i fremtiden men hvis regeringen ønsker som justitsministeren siger at fremsætte lovforslaget

løbe på så jeg skal bare høre agter regeringen at fremsætte det lovforslag

og jeg har bare erfaret at man synes det

og dermed kommer der ikke noget lovforslag

på plads senest grundlovsdag 2017 så vi har jo egentlig prøvet i rigtig rigtig rigtig lang tid

efteråret to tusind og femten eller i hvert fald haft de her diskussioner også med med ministerens

mener ministeren ikke at det er korrekt også i forhold til det ministeren har udtalt tidligere som som

at når man har siddet i et forhandlingslokale i en forligskreds

kan komme videre jeg kan jo ikke tvinge nogen til at blive enige

stilfærdigt siger når jeg er minister

mig på vegne af regeringen og så har jeg ikke private synspunkter

aldrig har været med i forliget

er en dårlig idé fordi den har lukket ned for åbenheden og det har gjort det sværere at kontrollere magthaverne i det her land der er muligvis skandalesager der ikke er blevet afsløret fordi vi ikke har haft den samme åbenhed noget tyder på at der er

som faktisk gerne vil gøre det her om altså sådan som jeg kan tælle

det kun venstre og socialdemokraterne der nu er for offentlighedsloven som vi kender den det burde ikke udgøre et flertal så mit spørgsmål er hvad vil regeringen så gøre nu to ud af tre af regeringens partier vil gerne lave offentlighedsloven om hvad har regeringen tænkt sig at gøre helt lige meget hvad sf og radikale

er nu sådan at forligskredsen ikke har kunnet blive enige

kommer en eller anden dag et folketingsvalg ingen af os ved hvornår

at konservative nu er kommet ind i regeringen

situation hvor dansk folkeparti er i regering

med et flertal der er dybt uenig i den her lov men på grund af hvem der er

huske årstallet så har man indgået et forlig og så har der

bevæge os og vil noget forskelligt så respekterer vi stadig væk at vi har indgået et forlig og jeg tænker

anser regeringen det her forlig som værende opsagt med det det radikale venstre har været ude

forliget er opsagt og det vil sige at frem til næste folketingsvalg er tingenes tilstand som

respekt for den måde vi ellers har forligspraksis på

har jo haft meget stor respekt for det for eksempel de konservative har sagt altså man havde modet til at gøre offentlighedsloven til et tema på et konservativt landsråd hvor herre søren pape poulsen som partiformand holdt

ude efter en respons på

blev justitsminister er det så det det konservative folkeparti vi vil se igen

udtaler sig om den konservative politik en minister udtaler sig på regeringens vegne

revision af loven fra to tusind og tretten som altså med ombudsmandens ord i sin redegørelse om ministerbetjeningsreglen og jeg citerer i praksis har ført til væsentlige indskrænkninger i retten til aktindsigt citat slut

som så dannede en passende indledning til

her nye kapitel men det interessante i dag bliver jo med al respekt debatten som vi nu tager hul på

fordi han med sine udtalelser til pressen tidligere på dagen har slået fast at det parti som ministeren er formand for

når man ser det parti for parti er et stort flertal for at ændre offentlighedsloven det der samler bredt er især ønsket om at fjerne de nye undtagelser for ministerbetjening og den såkaldte folketingspolitikerregel men når flertallet ikke sætter sin vilje igennem skyldes det jo at der er

men uden at der er opnået et resultat og det er derfor vi har opsagt forliget det gælder naturligvis først fra næste valg men det forhindrer jo ikke regeringen i at søge at samle folketinget bredt

mørklægningsgardinerne op så der kan blive lys hvor vi er enige om at lovændringen skabte mørke

hvad vores fælles intentioner er

radikale venstres og ikke mindst egne vegne som minister i den regering der gennemførte den seneste revision af loven sige så ingen er i tvivl om det kritikerne fik ret vi tog fejl ændringen i offentlighedsloven har efter vores opfattelse svækket offentlighedens indsigt i den offentlige forvaltning og svækket den tillid befolkningen kan have til at magthaverne kan kigges efter

ved love er jo at de kan laves om hvis man er utilfreds med dem det var os der svigtede på det tidspunkt som har muligheden for at rette op og det er derfor og i det lys at jeg står her i

ja jeg har allerede nævnt et par gange at ministerbetjeningsreglen har indskrænket offentlighedens indsigt i hvad ministrene bedriver folketingspolitikerreglen fremstår mest af alt unødvendig jeg har spurgt

kolleger der ligesom jeg har siddet i folketinget både før og efter ændringen om vi egentlig har mærket nogen ændring i praksis

som et eksempel på at man har skabt noget mørke hvor

det sagsbehandlingstiden er

også under beskydning i dag ombudsmanden kritiserer

for ikke at være i nærheden af de frister der er sat

og øget adgang for offentligheden det gælder kl og danske regioner og det gælder de statslige virksomheder

statslige virksomheder selv om ideen egentlig var at

derfor er det også på det punkt at vi synes det er utilstrækkeligt og derfor er vores holdning grundlæggende i dag

indrette offentlighedsloven fremadrettet på en måde så der er oplysninger man kunne få indsigt i efter den gamle lov som fremadrettet er undtaget vi vil gerne vedstå os behovet for en modernisering som gjorde at offentlighedskommissionen blev nedsat og det er derfor vi i dag forsøger

forpligte os på rammerne for det arbejde i et fælles vedtagelse med en bred kreds af partier jeg tror debatten vil vise at der er bred opbakning til at fjerne ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen jeg tror der er bred opbakning til at sikre åbenhed

derfor synes jeg at det rigtige er at vi nu forsøger

i folketinget måske endda med alle partier for første gang og skabe en fælles forståelse af hvad de her fundamentale spilleregler for vores demokrati og vores folkestyre og

indførelsen af den såkaldte ministerbetjeningsregel i offentlighedsloven

og at forliget bag den seneste revision af offentlighedsloven på den baggrund er opsagt folketinget opfordrer derfor regeringen til at indkalde til brede forhandlinger om en ny revision af

• at offentlighedsloven ændres så den lever op til intentionerne om åbenhed i forvaltningen • at ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen afskaffes • at offentligt ejede selskaber kun kan undtages aktindsigt ved folketingsbeslutning sådan at aktindsigt i disse ikke kan undermineres med undtagelsesbekendtgørelser

fastsatte frister for svar på aktindsigtsanmodninger

radikale venstre tilbage i to tusind og tretten dengang i sagde ja til at give daværende justitsminister morten bødskov lov til at rulle de her velkendte mørke gardiner ned

nu siger ordføreren at det

at man kan lave dem om og man kan sige at det gode ved fejl er at man

det skulle gå så godt set med det radikale venstres øjne at man efter et folketingsvalg sidder sammen med socialdemokratiet og igen skal forhandle hvad

arbejde for hvor hårdt

venstre stå på at de intentioner som ordføreren lige har læst op også bliver til

og derfor er intentionen med debatten i dag og det forslag til vedtagelse vi lige har bragt ind i debatten at det er det vi forpligter os

den situation vi selvfølgelig håber der fremkommer nemlig at det er os der sidder

kan præge hvordan en kommende regering skal arbejde så vil det være med den her vedtagelse i hånden og med ambitionen om at få det

det bliver med vedtagelse af den tekst jeg lige læste op

ved den her lejlighed men for os er det et spørgsmål om at vi hermed mener at skriften på væggen er klar at uanset hvem der kommer til at sidde i regering efter næste valg

bliver det med afsæt i det som vi i dag har formuleret fordi debatten forhåbentlig vil vise at tager man partierne

der en meget bred dækning for det og derfor er vores ambitioner altså at binde os til det forpligte os på det

har strikket sammen men jeg skal spørge når man nu foreslår ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen folketingspolitikerreglen helt afskaffet

ikke sættes noget andet i stedet eksempelvis det man havde i den gamle offentlighedslov

igen kunne få indsigt i derudover er der jo

faktisk har fået øget indsigt blandt andet i statslige virksomheder

også indgår i vores vedtagelse

også sådan efter den nuværende offentlighedslov at der er en lang række andre undtagelser herunder for lovgivningsarbejde

lovforberedende arbejde bare for at nævne

hvordan kan det komme bag på nogen at når man tidligere

ikke havde undtagelse fra aktindsigt mellem eksempelvis et ministerium og en styrelse

indfører det så er der nogle dokumenter man ikke længere kan få aktindsigt i

set det der lå i den modernisering af

offentlighedsloven altså at der var en ændret arbejdsform sådan at styrelserne i højere grad var inddraget i det lovforberedende arbejde

at loven ville føre til mindre

aktindsigt på nogle områder og mere aktindsigt på andre områder

at den skal fortolkes og anvendes restriktivt det synes jeg ikke efter nogen

vi igen og igen henviser til ombudsmandens egen driftundersøgelse af det jeg synes derudover at den meget varierede praksis ministerierne har med hvor ofte

anvender reglen i sig selv udtrykker at der er for meget spillerum i forhold til de regler der skal være på plads det bør være sådan at det ikke afhænger af

fortolkes og anvendes restriktivt at den så ikke er blevet det

optimistisk blev man jo da man læste regeringsgrundlaget og kunne se at det det var meningen at ministerbetjeningsreglen skulle ændres markant men det vi jo har kunnet konstatere i de forhandlinger der har været er at det

blevet tilfældet altså det lovforslag som justitsministeren henviste til

der store diskussioner om blandt de lærte og om det

at det der er kommet bag på radikale venstre er fortolkningen og anvendelsen af loven så ville det da være optimalt om man kunne kigge på den del frem for at begynde at

det er altså med andre ord loven det er galt med det er ikke overholdelsen

to tusind og tolv om en ny offentlighedslov besluttede at

skulle evalueres tre år efter dens ikrafttræden her skulle vi så se på om der var behov for ændringer justitsministeriet udarbejdede i den forbindelse en redegørelse som blev offentliggjort i juni to tusind og sytten og som opfølgning på den evaluering havde vi drøftelser i forligskredsen og efterfølgende ønske om at foretage nogle ændringer

vedtage de ændringer som evalueringen meget klart pegede på offentlighedsloven er som bekendt et vigtigt redskab til at sikre en åben og gennemsigtig offentlig forvaltning det er det klare udgangspunkt men samtidig er der jo også behov for at ministre

socialdemokratiet og det er også holdningen at det er meget vigtigt at sikre den balance det er også baggrunden for at vi så meget positivt på ændringer da vi med evalueringen i hånden kunne se at

ikke blev brugt efter hensigten på en række områder derfor er jeg også utrolig ærgerlig over at sf og de radikale ikke ønsker at være med til at imødekomme ændringerne til offentlighedsloven så vi

jo fuldstændig enige i at den ikke anvendes på alle stræk

med de ord skal jeg oplæse følgende forslag til vedtagelse

socialdemokratiet venstre liberal alliance og konservative

som aftalt har gennemført en evaluering af offentlighedsloven folketinget noterer sig endvidere at der i forligskredsen har været politiske drøftelser med henblik på en lempelse af ministerbetjeningsreglen justitsministeren har oplyst folketinget

at det ikke har været muligt at opnå enighed i forligskredsen om at ændre offentlighedsloven endelig noterer folketinget sig

der efterleves i praksis at den væsentlige indskrænkning i aktindsigt følger af loven

ombudsmandens undersøgelse viser derfor vil jeg bare

ville løse de problemer der er med offentlighedsloven altså hvis man bare gennemførte det

på baggrund af det meget omfattende evalueringsarbejde der er

markant hårdere nogle steder end end hvad der var det politiske ønske det må man jo lave om på

så man sendte det meget klare signal

justitsministeren henviste til i sin redegørelse

at svaret er nej og min appel vil være at tage alvorligt hvad det er for en situation vi står i hvor tilliden til

svækkes når man oplever at magten lukker sig om sig selv

indskrænkninger i adgangen til at følge med i hvordan magten bedrives jeg håber at der kommer et nyt flertal efter næste valg og en ny regering men

ministre kan arbejde i hvor ministre kan få viden

læste op helt vil afskaffe ministerbetjeningsreglen

så har man altså ikke længere det her rum som er skriftliggjort

ikke overleveres vigtige informationer til en minister

er bange for at sige sandheden til en minister og det vil bestemt ikke være at foretrække men vi ønsker en ændring

den måde offentlighedsloven er skruet sammen på i dag er der jo selv hvis man fjerner ministerbetjeningsreglen helt

stadig væk interne dokumenter der er omfattet man har stadig væk forberedelse af lovgivningsinitiativer som er er indhegnet i § tyvende man har stadig væk

derfor er der egentlig mange forskellige dele af offentlighedsloven som som vil undtage netop det som jeg tror vi alle sammen er enige om nemlig at der skal kunne være et fortroligt rum at der skal være fortrolighed op til

er det vel ikke nødvendigt at opretholde

ministerbetjeningsreglen når vi har de

jo der det bliver svært det svære er når vi når vi kommer hen til at skulle finde

har jo kun set et et forslag der kom fra ministeren

og det så da positivt ud det gav markant mere åbenhed eksempelvis

i hvert fald stod meget tæt sammen i oppositionspartierne

var masser af dokumenter vi gerne ville have kigget efter i sømmene det havde vi

det forslag som ministeren lagde på bordet rent faktisk fået adgang til

det forslag der har ligget ikke har været et forsøg på at finde den her bedre balance end vi har

noget væk hvis der ikke skal komme noget i stedet for men hele min pointe var at der

jo netop at en minister kan have noget fortrolighed indtil et lovforslag er

manøvrerum i forhold til at udveksle dokumenter

have nogen betydning at man fjerner ministerbetjeningsreglen i forhold til at ting vil

skal begrænse ministerens rum til at udveksle dokumenter i fortrolighed vi skal have

behov for en paragraf der bare er formuleret anderledes vi har brug for åbenhed når ministeren udveksler dokumenter med styrelser det er hele pointen jeg bliver nødt

at jeg ikke har tal på det siden 2013 hvis der er behov for det her frirum som der ikke var før vi ændrede loven i to tusind og tretten så må der have

nogle tidspunkter før lovens ændring hvor ministeren ikke havde et tilstrækkeligt

den nye offentlighedslov som ikke skal komme frem

været indflyvningen til at man ændrede offentlighedsloven i sin tid

er altså at en minister har behov for at koordinere og jo flere ministerier vi har og jo flere styrelser vi har under

større bliver behovet for at man har nogle meget klare rammer for samarbejdet det der i værste fald kunne ske hvis

loven i forhold til at betjene ministeren og det er bestemt ikke

styrelserne var blevet forkert

vi havde en situation hvor vi ikke havde en ministerbetjeningsregel og når en minister sendte et dokument til en styrelse eller omvendt

før to tusind og tretten som ikke skulle være kommet frem

at ændre organiseringen af vores offentlige sektor

det der jo har været en del af indflyvningen til ændringen af offentlighedsloven har blandt andet været at vores offentlige sektor er blevet markant større vi har markant flere ministerier og er markant flere styrelser under en minister og derfor

informere en minister sparre med en minister og kommentere

alle kan huske tilbage til hvor hvor heftig debatten var

to tusind og tretten og at der var en lang række eksperter derude

de svagheder ved loven så gennemførte vi loven og

på at høre hvad synes socialdemokratiet

har været svaghederne ved den lov vi har i dag og hvad ville

så bliver man jo nødt til at lave nogle nogle nye rammer

at der ikke er flere ministre og nu har jeg ikke selv været minister

der kan se det som et konkurrenceparameter at have åbenhed omkring sin administration for det er jo en minister der til enhver tid udstikker retningslinjerne for

vi giver meroffentlighed i alle de henvendelser

og det undrer mig da at det ikke er blevet brugt i større omfang

og også at vi har tidligere ministre nu der står og kritiserer

der er et politisk flertal der ønsker at ændre en lov som ikke fungerer efter hensigten og jeg hører også at ordføreren siger

efter hensigten så hvis det står

skal vi simpelt hen ændre fordi den

jeg mener der er jo en lang række

det og der er det berømte billede af gardiner der bliver rullet længere ned men også en kritik i dag hvor vi ser

ministerierne er under al kritik så kan ordføreren ikke sige

fremtiden og det er jo en lempelse af ministerbetjeningsreglen

i forligskredsen selv om vi kunne vedtage det her og nu

som ministeren også redegjorde meget godt for at vi følger den forligspraksis der er i folketinget og

sundt at vi har de her spilleregler for hvordan vi styrer vores demokrati

evalueringen har peget meget kraftigt på

ministerbetjeningsreglen ikke bliver brugt som

enig i og også glad for at det gør liberal alliances ministre

er jo sådan med partier som er med og uden for forligskredsen at de har skiftet holdning

lidt i takt med at man er gået ind og ud af regering især ud af regering

hører jeg egentlig lidt den samme erkendelse fra socialdemokratiet i dag

hvert fald været vores ønske at evalueringen

skulle føre til eventuelle justeringer hvis der var et behov for det det er da enormt svært når man indgår

finde ud af hvordan bliver den håndteret i praksis hvordan vælger de at tage den ned ude i ministerierne vælger de at gå med livrem og seler

at man har valgt at gå med livrem og seler

den aftale man har indgået for i aftalen stod der altså også at vi skulle lave en evaluering

foretage men hvor vi ikke løber

de udskældte paragraffer i offentlighedsloven det er især den såkaldte ministerbetjeningsregel der er problematisk reglen betyder nemlig at dokumenter kan undtages fra aktindsigt hvis de blot udveksles på et tidspunkt hvor der er konkret grund til at antage at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand ombudsmanden har jo også konkluderet klart at indførelsen af ministerbetjeningsreglen i

i praksis har ført til væsentlige indskrænkninger i retten til aktindsigt det er bekymrende for vores demokrati

at man har åbenhed og vi er nødt til at få åbnet op så det igen bliver nemmere for borgere og journalister at søge aktindsigt i regeringen og embedsmændenes arbejde derfor er det jo også en skuffelse at kunne konstatere at revisionen af offentlighedsloven står fuldstændig i stampe ikke mindst med tanke på at både liberal alliance og de konservative begge var arge modstandere af loven inden de kom i regering i to tusind og seksten ja det står sågar i regeringsgrundlaget at regeringen vil lempe ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces i forhold til de nuværende regler det er love som offentlighedsloven der medvirker til at skabe politikerlede er jeg bekymret for og det var en kæmpe fejl da man i sin tid strammede reglerne under den tidligere s sf r regering med støtte fra nogle borgerlige partier vores ønske er at vi får gjort op med

befolkningen ikke må kende til i forhold til tidligere

opmærksomme på at der var nogle ting der var nyskabelser og

indsatte vi jo også i fællesskab en paragraf om at vi skulle revidere offentlighedsloven efter noget tid for at se

vi skrev og som også er blevet læst op tidligere om at ministerbetjeningsreglen skulle fortolkes

omfang som vi nok i forligskredsen havde forventet samtidig

for alvor slået igennem ude i i alle ministerierne så i venstre

var vi med på at vi skulle ændre offentlighedsloven og derfor synes synes vi også det er ærgerligt at de forhandlinger der har været om de ændringer ikke har rokket sig ud af stedet der har været kritik af de ting er kommet fra justitsministeriets side men uden i hvert fald ikke

sidste dages hellige over meget af den her debat altså at man pludselig opdager hvad det egentlig

man vedtog i sin tid der var ting

der kunne være i tvivl om at ministerbetjeningsreglen naturligvis ville medføre at når man fremover undtager dokumenter udvekslet mellem et ministerium og en styrelse så betyder det altså at de dokumenter kan man ikke længere få aktindsigt i

en bestemmelse så bagefter at komme

at presset fra medierne og så videre

og være overrasket over at loven har fået den virkning som

lidt mærkeligt men vi vil gerne være med til en ændring vi vil meget gerne se på at vi kunne få de ændringer igennem som kom fra

fru trine bramsen jo i øvrigt meget fint gjorde opmærksom

blandt andet havde betydet at der den her såkaldte barnebrudssag havde været aktindsigt i en række dokumenter altså hvis de ændringer som

blevet vedtaget men det var altså ikke ikke godt nok til de partier der nu står bag debatten her i dag

i stedet for jeg ved ikke hvorfor det er gået i stå om man har tabt momentum jeg synes

tingene løb lidt ud i sandet nu nærmer vi os en valgdato og så er viljen måske

er noget som man kan gå til valg på og måske

en sag som man mener

på at finde sager der kunne være relevante i en valgkamp må man forstå med alle de ting

venstre mener at det var en sag der var god i en valgkamp så kan man da kun opfordre til at man ligesom finder ind

til benet og og tager fat og vil gøre noget

evalueringen viste at det er gået alt for vidt i forhold til det

der lå hvad ordføreren jo også selv var inde på jeg jeg synes heller ikke

fair når man nu selv har deltaget i forhandlingerne at fremstille det som om

at forstå hvorfor det gik i stå når

efter ordførerens opfattelse venstre som har

overhovedet at drive nogen form for virksomhed

på samme tid men det gør jo bare at det er

jeg tror endda at der er en tidligere miljøminister der kan tale med

sig svære anstrengelser for at ikke alle oplysninger kommer frem alligevel i den rådgivning man har fået det gjorde de så til sidst alligevel men

katastrofers moder hvis man genskabte den åbenhed der var før den sidste ændring af offentlighedsloven og derfor er det store spørgsmål hvorfor vil venstre så ikke det

vi havde en offentlighedslov tidligere og vi har en offentlighedslov nu

lovgivningsarbejde før

populistisk

overdrivelse naturligvis ikke vi lavede en offentlighedslov fordi vi var nogle der mente at eksempelvis indførelse af ny teknologi

og derfor var der et behov for at

blev inddraget meget mere i det lovforberedende arbejde det havde været praksis tidligere og der er også et meget større samarbejde ministerierne imellem

men nu mener man altså noget helt andet

har venstre gjort sig i forhold til den kritik der har været af loven er der noget af den kritik der gør indtryk på venstre vi har set at ombudsmanden af

og har sagt at den her lov har nogle

været en lang række kritikpunkter gør det overhovedet ikke indtryk

og når der så hele tiden sidder nogle der siger at det

jo at forhandlingerne bryder sammen som jeg sagde i min tale

det er ærgerligt at vi ikke har fået lavet en revision for vi mener at en revision er nødvendig så med hensyn til det med

er jo nogle ministerier der ikke i tilstrækkelig grad lever op til loven det er kritisabelt og det har ombudsmanden udtalt sin kritik af den er jeg enig i og

det kunne man simpelt hen ikke og så hører jeg at socialdemokratiet siger at de var klar på at lave en justering og

at de forslag der kom var tilstrækkelig vidtgående uden at

skal være helt ærlig sagt i dette fortrolige rum

var jeg overrasket over jeg tænkte hold da op

jo fanget i en situation hvor

regeringen blev udvidet med to nye partier det

reelle ændringer og det var bare ikke det vi fik på bordet men men nu siger

ordføreren at det er fordi der er et valg lige om hjørnet altså efter valget i to tusind og femten

jeg retsordfører og jeg tror der gik to uger og så var vi ude med med en melding om at vi var kede af det vi havde gjort og at vi

og konservative og radikale var også ude i to tusind og femten og ordføreren har

det er noget vi har arbejdet med i flere år men herre jan e jørgensen siger at det er er helt vildt at sige at man vil tage noget ud ministerbetjeningsreglen uden at sætte noget andet i stedet

men som jeg også sagde til fru trine bramsen

der også uden ministerbetjeningsreglen vil kunne sikre det fortrolige rum

forhandlingerne i forligskredsen som bliver diskuteret så ivrigt her i dag det er helt spændende jeg føler mig nærmest lukket ind i en af de der såkaldte frirum

det meget bedre og det ville herre jan e jørgensen og venstre rigtig gerne gøre med jeg skal bare skynde mig at sige at hvis det er en forbedring

radikale og sf gerne vil stemme for det når de træder ud af forliget

et ønske om ikke at stemme for forbedringer så er det et ønske om at stå frit til faktisk at gøre det endnu bedre en dag efter et valg så jeg vil bare høre hvornår

være fint hvis vi kunne lave et nyt forlig meget gerne

meget gerne men det vil jo altså kræve at vi laver et

vi havde gerne set at vi kunne blive enige om nogle

så kan regeringen vel godt fremsætte et lovforslag man så kan stemme igennem

ikke forstå hvorfor man ikke kan gøre regeringen skulle da ikke være

ministerbetjeningsreglen som er ja elastik i metermål og den bliver søreme også overraskende nok selv om alle advarer imod det fortolket ekstremt restriktivt

ikke restriktivt men som en kæmpe mørklægning men folketingspolitikerreglen

det lukket land

mellem ministre og folketingsmedlemmer før to tusind og tretten hvor man jo altså kunne undtage

jeg med ministre uden at skulle spekulere på om andre kan læse med i det man skriver ligesom vi jo kan folketingspolitikere imellem altså hvis jeg sender

en sms eller nogle billeder af venstres retsordfører til

pernille skipper var minister skulle vi overveje om der var aktindsigt i den pågældende korrespondance og det tror jeg da både fru pernille skipper

forvaltningen magthaverne inde i kernen af forvaltningen altså ministerierne på slotsholmen i departementerne er jo forudsætningen for at vi kan have et demokrati

offentligheden kan kontrollere den måde som magthaverne udfører deres arbejde på det er derfor vi også kalder pressen

for en del af statsmagten

den mistillid til politikere og beslutningstagere som vi oplever den afstand vi oplever imellem politikere og borgere kan vi mindske hvis vi øger

og det er offentlighedsloven en stor del af nu har jeg haft en meget

jeg diskuterer offentlighedsloven med nogle borgere

om at have mistillid til politikere så er det en del af en snak

åbenheden for en gangs skyld ville have en positiv effekt også på vores demokratiske samtale for at blive

lidt højpandet omkring det når vi så kommer til det konkrete

afhængigt af om man er taburetterne som er ekstremt gennemgående

nogle kurver der går forbi hinanden men

skal sol og måne og stjerner nok forlige sig tænker jeg

fået nogle partier bundet op på at ville noget

endnu bedre det er kun på den måde vi faktisk kan få et flertal for

gøre det godt igen der er flere elementer

som den her lov har ændret men jo især de tre regler omkring

kalendere ministerbetjening som vi har diskuteret meget og så den såkaldte folketingspolitikerregel

eksisteret før i tiden havde der været

og som ikke var kommet frem til offentlighedens kendskab jeg sad og rodede lidt i det her den anden dag for hvad var det nu for nogle

skrev til arbejdsmarkedsstyrelsen at han havde brug for nogle andre tal der afspejlede en anden virkelighed for at vinde en politisk debat det kom frem i offentligheden det kom frem at

det kom frem at lars løkke

ret grotesk overbetaling af privathospitalerne der var grundlaget for irakkrigen der var fanger som blev udleveret til amerikanerne til tortur

så det er faktisk ret alvorligt det er ikke bare

lige en teknologisk udvikling der har overhalet os

som vi ikke kan få adgang til nu og der er nogle sager som ikke ser offentlighedens lys jeg tror desværre ikke at de sager

ikke længere så er der folketingspolitikerreglen som

når vi sidder i for eksempel finanslovsforhandlinger og træffer nogle voldsomme beslutninger

skal være adgang til at følge med i mens vi forhandler men når vi

det vi siger jo

hvis enhedslisten stemmer for en finanslov hvor vi blev advaret om at den ville føre til stigende ulighed

hvis dansk folkeparti får regeringen med på noget som strider direkte imod menneskerettighederne

ukendelighed var vi i liberal alliance indædt imod

regeringen lå det os mildest talt på sinde at få indskrevet en ambition i regeringsgrundlaget om at lempe i ministerbetjeningsreglen og det lykkedes det er baggrunden for at der har været temmelig langstrakte forhandlinger i regi af forligskredsen med netop det for øje at åbne op og give pressen bedre adgang til at følge med i og dermed berette om hvad der foregår i magtkorridorerne her på slotsholmen derfor er vi også rigtig ærgerlige over at det ikke er lykkedes at få enderne til at mødes om et kompromis som vil øge åbenheden ikke åbne

som vi i la gerne vil men dog åbne op i forhold til den arv af tykke sorte gardiner som socialdemokratiet det radikale venstre og sfs regering efterlod den kritiske presse og dermed den oplysningssøgende

de to partier som har erklæret sig utilfredse med de tilbud om lempelser som lå på bordet og derfor har brudt forliget

lige så glad som jeg helt oprigtigt er for at de partier åbent og ærligt har erkendt

man rullede de mørke gardiner ned over centraladministrationen det havde da været behjælpeligt

så havde vi ikke stået hvor vi gør i dag og så havde vi haft færre sager hvor måbende journalister modtager side op og side ned af med sort overstregede beretninger om

der foregår eller ikke foregår i de politiske beslutningsprocesser jeg vil egentlig tillade mig at blære mig en lille smule med

er det eneste parti som har ment det samme om offentlighedsloven både uden for og inden for regeringskontorerne

og når det ser ud som om det går sådan at vi må erklære

til valg på at lempe de paragraffer som er skyld i de alt for mange afslag som gives på anmodning om aktindsigt for indsigt åbenhed og transparens er en afgørende forudsætning for et stærkt liberalt demokrati mens vi venter på flertallet kunne man sige

i det daglige for at åbne mere op og give større indsigt for pressen

og indlemmet fire statslige selskaber under offentlighedsloven som indtil nu har været fritaget det drejer sig for eksempel om it selskabet kombit som altså fremover vil skulle lægge dokumenter frem for offentligheden hvis de bliver bedt om det det er et godt skridt for mere åbenhed inden for de rammer man som minister nu har at operere under reaktionen kom prompte kls formand og borgmester i aarhus kommune jacob bundsgaard kalder det uhørt og er bekymret for at det vil gøre it systemer dyrere

bare dvæle lidt ved principperne for offentlighed i forvaltningen handler faktisk om principper om forudsætningen for den gode åbne demokratiske samtale jeg synes ærlig talt det er lidt vildt at argumentere imod det med et sølle argument om bundlinje demokrati er besværligt men at gøre de byggesten som det oplyste åbne demokratiske samfund bygger på

jeg håber ærlig talt at tilhængerne af lukketheden kan svinge sig op til noget lidt bedre end det og ellers er det jo godt at få lige præcis det ja ud i det åbne i liberal alliance fortsætter vi kampen for mere åbenhed vi støtter

til vedtagelse og jeg skulle hilse fra

er at være i en regering hvor partierne står langt fra hinanden og hvor det kan

i en regering med håndtryk og burka og

den her lange remse om

en regering som som ikke har kunnet leve op til sit regeringsgrundlag

så siger vi at vi tog fejl eller at vi

hvordan man nu vil formulere det men liberal alliance også gået i regering og har tiltrådt

de sagde var det værste i hele verden

tilgang til at vi er nogle der prøver

at påpege det paradoks som der jo er i at man går ind og ud af regeringskontorer og ændrer holdning til offentlighedsloven jeg synes også det er fair på vegne af mit eget parti

i regering men her er der faktisk en sag hvor vi mener præcis det samme i dag som vi gjorde i to tusind og tretten

var for liberal alliance var det aldrig blevet den her regerings ambition

rigtigt at det ikke er lykkedes at komme

med den ambition jeg håber ikke at der ligger det implicitte i spørgerens spørgsmål at man

som taler på vegne af regeringen og det her er regeringens position det er egentlig bare mit argument og man

alliance vil gå til valg på at vi skal udnytte det her flertal

hvis blå blok har et flertal efter næste valg

en del af en regering hvor der er forskellige jo

det at man er en del af en regering hvor der internt er velkendte uenigheder på det

betyder i hvert fald ikke at vi holder op med at sige hvad vi mener betyder det at uenighederne forsvinder nej det gør det da ikke

absolut ikke at vi er holdt op med at kæmpe for åbenheden og argumentere for det som vi mener er er rigtigt så til svaret på det som

er det afgørende for os efter næste valg at fortsætte kampen for mere åbenhed uagtet hvilken konstellation vi regeringsmæssigt eller ikkeregeringsmæssigt vil være i

at man jo ikke sådan pludselig kan lade regeringspartier

stemme frit efter deres overbevisning der må regeringen ligesom

mig at spørge til om der er noget som helst

til vedtagelse fra os der har rejst forespørgslen i dag altså om

ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen om at sikre at man kan få indsigt i statslige virksomheder om at

at give øget indsigt i hvad der foregår i de statslige virksomheder

statslige virksomheder som indtil nu har været fritaget for offentlighedsloven dem har han lagt ind under offentlighedsloven ved at ændre en bekendtgørelse så inden for rammerne af det vi kan

for at få det til at ske er vi nødt til at gøre som vi gør og opsige forliget og afvente et folketingsvalg for selv om det stod

er det ikke blevet til noget ministerbetjeningsreglen er ikke blevet lempet i det omfang

begået den fejl at indføre det men det bliver

liberal alliances og resten af regeringens regning

jeg tager også gerne æren for at det

blev skrevet ind som en ambition i regeringsgrundlaget og dermed sat på dagsordenen at det ikke er lykkedes

nå et resultat

i står ved det i mener både når i er i regering

der er et eller andet helt surrealistisk ved den her debat alle siger

at de ønsker at den her lov skal

tage initiativet er det regeringen der skal sige vi kommer med et bedre bud på det fordi vi kan se

at de partier der før var med i forliget

jeg tror at det der ligger på bordet her jo er det her med at djævelen nogle gange ligger i detaljen vi er enige inden for rammerne af forligskredsen inden for rammerne

set enighed om at at man vil gå

er bare meget stor uenighed om hvor langt til højre man vil gå og

rigtig ærgerligt at man ikke kunne blive enige om at gå et skridt

ordføreren om ordføreren ikke kan give et godt råd til sin egen regering

når der er så bred opbakning til at vi skal gøre noget ved det her hvorfor tør vi så ikke tage teten

men altså min analyse min analyse af den underlige situation som vi

en kreds af forligspartier alle siger at vi vil gå til højre nogle siger at de vil gå fire skridt

så blive enige om at gå et skridt men det kan man så ikke alligevel fordi nogle af dem

vil gå fire skridt siger at så vil de hellere lave ingenting end at gå et skridt det er lidt mærkeligt det

vi besluttede det i sommeren to tusind og tretten allerede dengang var

uden for vores respektive partier jeg kender den i hvert fald rigtig rigtig grundigt fra de diskussioner jeg

personligt har jeg aldrig før stået i så stort

politisk dilemma som da jeg skulle

den fjerde juni to tusind og tretten jeg var dybt imod loven

mit gamle parti var dengang for

den dag ned og trykke på jaknappen som jeg sagde til min radikale sidekammerat nadeem farooq da vi skulle stemme det

det værste øjeblik for mig

folketingsmedlem for nu skal jeg ned og stemme direkte imod min egen overbevisning men vi skal jo for pokker følge flertallet i gruppen det sad vi og snakkede om så jeg trykkede på jaknappen

min moralske og politiske underbevidsthed havde åbenbart taget over og ført min finger hen på nejknappen og resten er historie jeg var imod

offentlighedsloven som radikal og jeg er det i

har fået det folkelige øgenavn mørklægningsloven med den nuværende offentlighedslov har vi opnået det stik modsatte af den oprindelige intention det er i dag blevet markant sværere for offentligheden og borgerne at se regeringen og os politikere

ministerbetjeningsreglen og

om de alt alt for lange svartider fra ikke mindst integrationsministeriet men ikke nok med det flere år senere dukker der stadig nye ting op der er dybt kritisable for eksempel kan man på side fem og firs i bemærkningerne finde en sætning der ændrer retsvirkningen af § tyve så man i praksis kan mørklægge dokumenter bagudrettet når man behandler lovforslag det er helt uhørt efter vores mening at man skal grave sig frem til så fundamentale ændringer i en bisætning på en fjern side i et bilag heldigvis har justitsministeren undskyldt for at den ændring ikke var med i opgørelsen over indskrænkninger da loven blev fremsat i to tusind og tretten men det skete først efter en skriftlig henvendelse fra alternativet den enogtredivete august i år det vil

fem år efter at loven blev vedtaget med justitsministerens undskyldning forventer jeg faktisk at man tager konsekvensen af fejlen og får fjernet den ændring af retspraksis af § tyvende men tilbage til den fjerde juni to tusind og tretten det var en helt helt forkert lov vi besluttede dengang og jeg håber med det vi ved i dag at der nu er et flertal i folketinget der efter et valg vil være med til at sikre at mørklægningsloven igen bliver en åbenhedslov som det danske demokrati og vi danske borgere fortjener men ud over at vi får en

vi fra alternativets side at folketinget også opretter et åbenhedsudvalg et ekspertudvalg der med faste mellemrum eksempelvis hvert andet år kommer med anbefalinger til hvordan man kan skabe mere åbenhed i den

de politiske beslutningsgange i regeringen og her i folketinget anbefalinger

regeringen efterfølgende er forpligtet til at forholde sig til hvis udvalgets anbefalinger ikke følges skal regeringen hvis det stod til os i alternativet redegøre for præcis hvorfor den ikke mener at det er nødvendigt kort sagt alternativet ønsker ikke bare en ny offentlighedslov vi ønsker også et åbenhedsudvalg for hvis befolkningen og medierne igen og igen oplever at magten lukker sig om sig selv er resultatet ikke kun stigende politikerlede

vigende tillid og opbakning til vores demokratiske institutioner som sådan det kan ingen være tjent med hverken regering folketing vi politikere eller den enkelte borger

interessant at vi har en nuværende regering med to ud af tre partier der ønsker den her lov lavet om og vi havde en regering med tre partier hvor to ud af tre partier ikke ønskede loven i første omgang

også skal tænke lidt over hvordan vi laver de her regeringskonstellationer

politik er en kontaktsport

gå rundt og være være sarte absolut ikke men spørgsmålet

at man kan blive presset så meget

egelund jo rigtigt nok var var inde på

den her zigzagkurs

skiftet mening men fordi man står frit eller man er et sted hvor man er bundet

påvirker rigtig meget befolkningens syn på os og politikerleden det tror jeg og her taler jeg ikke om om man oprigtigt er for eller imod offentlighedsloven men men mere

bundet op på et forlig eller eller ej

til en anden gang

med til at lave

radikale og uden at tærske langhalm på det

mest på os vi havde en

landsmødebeslutning hvor et flertal af

må man jo stå på mål for det man går ind i

den pris man betaler hvis man

den holdning at et regeringssamarbejde med flere partier betyder at man

tiltræder de forlig der er

vi ikke snakke så meget om

og så videre

er ikke retsordfører længere men det har jeg været og rigtig meget tid på det her og

vi har været med til at lave det her det beklager vi og vi vil gerne lave det om så jeg synes vi har brugt rigtig mange timer sammen nogle vil nok også sige for mange timer

forhandle de her ting og få redegørelser og alt muligt men tilbage står jo en grundlæggende uenighed der er to partier som er grundlæggende uenige i at der skal

der ikke skete noget der var ikke noget skred i forhandlingerne og de småting og det står jeg ved at

godt nok en forbedring men en meget meget lille forbedring så låser vi jo hinanden så står det forlig ved magt og så kan der gå endnu en valgperiode uden at vi rigtig får lavet en en offentlighedslov

som vi kan se os i og det var derfor at vi ikke kunne gøre det lige en kommentar

fortrolighed vi ønsker der skal være også i fremtiden vil være dækket ind af de ting jeg har nævnt tidligere om undtagelsesregler

dækket ind af § tyve § tre og tredive

i det radikale venstre har vi opfordret justitsministeren til på regeringens vegne at fremsætte

villet modsætte sig det vi har sagt er

over forliget til evig tid men der er intet i vores gøren og laden der forhindrer regeringen i at fremsætte det lovforslag

var at hvis man sagde ja og amen til de her ret små ændringer

bandt vi hinanden igen og så sagde vi nå det var den evalueringsproces

ikke kunne stå på mål for og vi sagde at vi bliver nødt til at have lavet det om nu men selvfølgelig det der kommer til afstemning i salen det der er forbedringer

regeringen i at fremsætte det lovforslag som justitsministeren har omtalt der er intet til

at tage flere skridt det eneste der er er regeringens vilje hvis regeringen vil

tilbage står kun om regeringen har vilje til at gøre det fordi vi som forligspartier

det var det vi hørte ministeren sige

alle de her teknikaliteter om at man ikke gør noget nyt medmindre alle er enige om

blive enige det er ærgerligt nu må vi se hvad der sker efter et valg

intet der skal forhindre os i i hvert fald at kunne lave den forbedring som vi allerede nu

vi hører to af de partier som har været en del af forliget som nu har trukket sig ud af det som faktisk siger til regeringen

at tage imod hvis der kommer et udspil fra regeringens side

justitsministeren måske skal lukke den her debat til sidst jeg

at vi ser ministeren på talerstolen

en kommentar fra ministerens side men altså er det rigtig forstået

i hvert fald tale for sit eget parti

sf meget gerne så at regeringen kom med et udspil på det her område

et forlig igen så ville det da stadig væk være en forbedring det er helt klart det som der ligger på bordet og selvfølgelig ville vi stemme for den forbedring hvis det kom som et ændringsforslag fra regeringens hånd til den eksisterende offentlighedslov

folketingets andre partier at arbejde for noget der er bedre

skal vi da stemme for

i de forhandlinger der har været så hører vi fra sf og fra radikale

altså det er lige før jeg tror at jeg vil søge om aktindsigt i

jeg spørge ordføreren om hvordan hun vurderer det der er sket her i dag med

vi ved ikke hvad der sker efter et valg det er uvist og alle mulige partier kan blive bundet op

hvis alle synes det er en forbedring uanset hvad man så ellers mener om offentlighedsloven

også nogle partier der i princippet selv kan gøre det hvis regeringen synes det er upassende at regeringen gør det så kan vi jo stille det

det er sådan at justitsministeren har ordet efter ordførerne i ti minutter og jeg vil også gerne

substansdrøftelse af hvordan

man skulle gøre og frem og tilbage

kort må sige at

som den nuværende forligskreds er enig i

en ny forligskreds på baggrund af

er der simpelt hen ikke mulighed for for jeg har

det er meget tydeligt at sf og radikale har sagt jo det vil vi godt støtte men så opsiger vi det med det samme altså vores praksis må være den samme som den er

forlig vi har et forlig

skal vi blive enige kan vi ikke blive enige

så kan man opsige forliget det er nu blevet opsagt og det betyder at når folketingsvalget har været holdt

hundrede år til det men sidst jeg tjekkede skal det være senest midt i juni

næste næste år

er partierne ikke længere bundet af et forlig fordi det er blevet opsagt af forligspartierne

jeg tror at alle papirer vi har fremlagt er blevet lækket fra en kant af

ja vi har haft mange møder der er stillet mange spørgsmål der ligger en lempelse på på bordet

og det er der ikke konsensus om nogle vil gerne

ikke levere og så er det der den stopper og så kan partierne jo tage en lang debat

lidt kammeratlige spilleregler vi har lavet herinde hvor vi siger at der godt nok ikke er nogen lov der dikterer noget som helst men

de ting vi har aftalt hvis vi ikke længere kan se os

dagsorden det er det ministeren henviser til men men

jo for at beskytte et eller flere partier i forliget mod at blive kørt over

som ikke vil stemme for det lovforslag som er en forbedring selv de to partier der har været de hårdeste

det er gode forslag for de ønsker

skrue på nogle knapper inden for det eksisterende så

mindretalsbeskyttelse med beskyttelse af partier der er i

det er derfor vi normalt siger at man ikke ændrer

at alle folketingets

og sige at så har folk sagt

det i et andet rum

så er man enig i at lægge det her frem forudsætningen for at ændre det skulle så være

så danner vi en ny forligskreds og så også et nyt forlig

ikke er enige om det så er forliget opsagt jeg betragter det her forlig som værende opsagt

ikke ændrer noget i et forlig medmindre alle er enige om det

jo for at beskytte hinanden og de aftaler vi har indgået men nu står vi en situation hvor

træde hen over eller eller hvad det nu kan være

alle glade på den korte bane og så må vi se hvad der sker efter et valg hvor partierne står står frit

ingen partier som siger nej det her ønsker vi ikke

en lov ministeren overtræder ikke nogen love det er spilleregler vi har aftalt med hinanden

den her forbedring igennem hvorfor skal

teknikaliteter som ikke engang er bundet op på en lov men bare på aftaler som vi kan

spilleregler vi har med hinanden uanset om man kan

hvordan det er

ikke nødvendigvis deraf konkludere

har ligget hos det enkelte parti hvad angår overvejelserne om hvor man har flyttet sig i

frem i salen for at nogle så bagefter kan sige jamen det er vi i øvrigt ikke en del af

jo er fair nok men jeg skal jo ikke stå her og fortolke og referere fra hvad forskellige partier måtte

sf og radikale venstre der nu har været kritiske over for forliget men andre steder i forligskredsen og blandt andet derfor kan regeringen ikke fremsætte lovforslaget

det har jo ikke skortet på opfordringer til at gøre præcis det men betingelsen har

hånden under forliget fremadrettet og derfor er der jo det paradoks

i dag har vi hørt at alle folketingets partier ønsker det her derfor vil jeg gerne spørge justitsministeren hvis nu andre fremsætter regeringens lovforslag hvordan vil regeringen så stille sig

sit eget lovforslag hvis det skulle komme

forslag baseret på noget der ikke har været offentliggjort og været en del af en forhandling

synes det her er verdens største problem vi står i

opsagt det vil sige

det fordi regeringen ikke har ønsket at gøre det med de vilkår der nu var

det næste spørgsmål nemlig det fremadrettede hvor alle partier kan mene hvad de vil vi hørte jo desværre ikke fra den konservative ordfører i dag fordi han var forhindret i at

her til debatten men vi har hørt fra justitsministeren i dag som på et spørgsmål om hvor

kunne justitsministeren ikke da det er justitsministeren der har sagt det tidligere i dag lige forklare

stopper hvad i den her proces

er klar til at stemme for det forslag regeringen lagde på bordet men man er ikke klar til at sige at det

det med det opdrag jeg har jeg skal have en enig forligskreds

forklare dem der eventuelt følger den her debat hvordan de skal forstå at der er et flertal i folketinget der gerne vil ændre loven

ingen kan finde ud af at fremsætte et lovforslag

jeg forstår godt dilemmaet med at der

og alle de der spilleregler omkring forligskredse og så videre

følger den her debat må tænke hvad pokker foregår der altså alle partier siger at den her lov ikke er god nok alle partier siger at de gerne vil lave den om men ingen kan finde ud af

lægge et lovforslag ned i salen altså folk må synes

enige om noget men jeg tror ikke at de fem partier eller seks partier

går så langt som jeg nu kan gå inden for den forligskreds der er

at de partier står samme sted nu og siger så er vi enige om det så har vi en ny

kan fremsætte noget men så kan det da være at nogle af os andre også nogle af os der ikke er med i forligskredsen overhovedet skulle sætte os sammen og så

at jeg godt

så vil starte en diskussion om hvordan en offentlighedslov skal se ud i fremtiden mon ikke det kan betyde

været herinde i folketinget i nogle år og været med

lave forlig både fra regeringsbænken og

oppositionspolitiker at der er intet i den her sag

fremsætte det lovforslag inden

sædvanlig forligspraksis fordi en opsigelse

skal man ikke bruge den undskyldning

lettet lidt mere på låget her til sidst og

man ikke vil medmindre man kunne slippe med det ene skridt i stedet for de fire og det var det

det kan vi beklage at regeringen ikke vil

jo ikke hørt nogen partiers ordførere sige at de ikke vil bakke op

der er et flertal i folketinget hvis vilje ikke kan sættes igennem

synes derfor også at det er afgørende at vi nu har hørt fra en bred kreds af partier

formentlig vil udgøre et flertal også efter et folketingsvalg at så kommer det senest til

kan se skriften på væggen i forhold til hvor det kommer til

hvis der er åbenhed af den karakter der var før

jo efterlader folk med præcis det indtryk de har fået nemlig at magten ønsker

synes jeg overlades til den enkelte ministers forgodtbefindende

hvad der skal være aktindsigt i og hvad der ikke skal være aktindsigt i et konkurrenceparameter tror jeg det blev

til det lovforslag der var men der blev bare sagt

alt for småt til at holde hånden under forliget og derfor bør der gøres mere

taget det skridt hvis blandt andet venstre

liberal alliance har bekræftet at de mener det samme som de har gjort hele tiden det lover godt for fremtiden

ærgerligt men alt godt kommer

jeg synes at det var godt vi fik ærligheden

og ligefremheden på banen til sidst vi er i en situation her der skyldes at der

som ønsker

justitsministerens udtalelse i dag sådan at det konservative folkeparti stadig væk er at finde på den bane hvor man gerne vil genoprette tingenes tilstand fra før den sidste

at vi er et godt skridt på vej mod det og dermed tjente debatten jo

den syvende november to tusind og atten